ministeren for by bolig og landdistrikter og klima energi og bygningsministeren til ministeren for by bolig og landdistrikter er anmeldt følgende spørgere flemming damgaard larsen karina adsbøl louise schack elholm anni matthiesen fatma øktem thomas danielsen til klima energi og bygningsministeren er anmeldt følgende spørgere lars christian lilleholt mikkel dencker hans kristian

melde sig som spørgere det er der ikke og så går vi i gang i første runde har spørger og minister begge op til to minutters taletid herefter følger to runder hvor spørger og minister har hver en

jeg giver nu først ordet til herre flemming damgaard

ministerens udtalelse til tv to østjylland den niogtyvende april

og jeg citerer så hvad ministeren sagde at man ikke grundlæggende kan ændre tendensen med at flere og flere flytter fra landdistrikterne og ind til byerne citat slut betyder det så at ministeren har opgivet at gøre noget ved

initiativer hvor vi lytter og vi handler

gør at vi kan få iværksættere ud i de tomme bygninger de

i købet bygge til kommunerne bestemmer i forhold til hvor der er tilbagegang i bosætning eller beskæftigelse det andet er at vi handler ud fra tre principper for vækst i landdistrikterne det handler om at man

og det skal i nødvendigt understøtte den spirende vækst og fastholde de virksomheder der er så vi

ting vi har lavet en udligningsaftale til fire hundrede

vi har indgået en trafikaftale der bidrager til forbedring af den kollektive trafik på to hundrede og fem og firs million

et kæmpe problem

vil godt sige at vi gør rigtig rigtig meget

urbaniseringen i danmark er stigende jeg tror der vil være rigtig mange steder hvor vi kan understøtte rammevilkårene vi kan understøtte de gode vækst og bosætningsvilkår men jeg tror ikke at vi grundlæggende kan ændre på

er behov for i landdistrikterne og på de små øer

er jo at der kommer konkret handling konkret handling hvor ministeren vil tage dem der bor i landdistrikterne og dem der bor på småøerne

pæne ord der skal virkelig handling til

efter at engangspuljen fra den tidligere regering til nedrivning forsvandt

landdistrikterne til områdefornyelse bygningsfornyelse og vi

kåret årets landdistriktsildsjæl jeg tror

jo et rådgivende udvalg på området som rådgiver mig om vores landdistrikter

meget positivt at ministeren vil lytte men det er ikke nok

nøjes med at lytte til folk der bor i landdistrikterne og på småøerne men også

også godt spørge om ikke ministeren kunne være indstillet på

har gjort i mange lande

at venstre gerne ville have gjort det selv men det var altså os der udnævnte

kigger på udenlandske erfaringer det gør vi hele tiden jeg har selv været i norge og også besøgt den norske indenrigs og landdistriktsminister

været en tur i tyskland og set på udfordringerne jeg skal til efteråret

har gjort mange gode ting

har man solgt en lang række huse

den her regering den tidligere regering havde halvanden mand siddende ovre i indenrigsministeriet

sig af landdistriktspolitikken

så jeg synes at man skal kvittere for at der nu sker noget vi tager virksomhederne alvorligt

ministerens udspil ministeren vil have to ekstra nye kriterier på i forhold til ghettoer så vil jeg høre ministeren om det

ikke betyder at man udvander de øvrige kriterier

man indfører det her reducerer man området

og velkoordineret indsats i vores udsatte boligområder det tror jeg

alle også fru karina adsbøl har en stor interesse i vi får gjort

er det fordi vi mener at det nuancerer området

det som man oplever er en udfordring ude i vores udsatte boligområder det her kommer jo ikke ud af den blå luft det er noget

og arbejdsløshed og beskæftigelse har vi med så jeg mener faktisk at det er nogle meget relevante og gode kriterier jeg glæder mig til

regeringens ghettopolitik pyt med kriminaliteten bare der tjenes penge nok

nogle som har en uddannelse så er en ghetto ikke mere en ghetto

fylde nogle flere kriterier på er ministeren ikke enig

fordi uddannelse er helt afgørende hvis man skal have sig et job

og der vi har taget indkomst med hvis der er

at få løftet folk via uddannelse og beskæftigelse hvis det er sådan at det

derfor er det her to gode kriterier som jeg også

og vi vil selvfølgelig

gerne diskutere det med folketinget men jeg mener

og fru karina adsbøl

ikke noget særligt sandhedsvidne i forhold til diskussionen her de må skrive hvad de vil men

i udspillet områderne skal tilføres erhvervsfunktioner kulturinstitutioner uddannelsesfunktioner handel med videre det kan vende udviklingen i de udsatte boligområder

så tænker jeg lidt hvor vil ministeren hen med det vil det sige

ud i ghettoerne og alt muligt

bliver integreret i lokalsamfundet så hvordan skal det egentlig forstås er det så meningen at

at der skal oprettes universiteter

man jo et boligområde det jeg har lyttet til efter jeg

socioøkonomiske virksomheder ud at ligge i vores udsatte boligområder så man får brudt det der mønster

det med i mit udspil men selvfølgelig er det meget iværksættervirksomheder det er handel og det handler også om at vi kan tage socioøkonomiske virksomheder ind som kan være med

at da df lavede det sammen med venstre og konservative

det her med hvad regeringen ville gøre med kriterierne

en effektiv ghettoindsats når man med et trylleslag kan få reduceret listen med ghettoer fra tre og tredive til niogtyvende

det efterlader jo en undren over

for nogle områder der ryger ud er det kun fire områder der ryger ud eller er der flere områder der ryger ud og så nogle andre der ryger ind på listen

første oktober to tusind og tolv som ikke vil være på listen hvis regeringens nylig fremlagte

såkaldte ghettoliste og

offentliggøre imaginære lister

er ingen der ved hvor forhandlingerne ender den dag vi er færdige med de forhandlinger vi skal have med hinanden og vi ved hvordan vi fastlægger både procentsatser og kriterier og andet så skal vi nok offentliggøre

snyde på vægten her det er et spørgsmål om at vi

sikre på at vi fanger de områder der er ghettoområder

askerød er også på ghettolisten i øjeblikket og det er de fordi de boner ud i forhold til antallet af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande og fordi de boner ud i forhold til dømte men til gengæld klarer de sig rigtig godt i forhold til arbejdsmarkedstilknytning de to nye kriterier som ministeren stiller op

godt frygte at askerød ryger ud hvis

så vil ministeren være sød at fortælle mig

de kriterier som ministeren lægger frem

vi ved der virker hvor uddannelse beskæftigelse kriminalitet og så videre er

listen og så beholder man i øvrigt

bliver reduceret fra tre og tredive til ni og tyve

for nogle områder der ryger ud ryger askerød ud af ghettolisten ifølge sidste års tal ikke

interesse i at have en imaginær liste

en drøftelse og når vi så engang når

til et resultat og det bliver givetvis ikke helt det regeringen fremlægger selv om vi synes at det er rigtig godt ja så kan vi lave en liste ud fra det men at begynde at slå om sig

nogle der kommer ind og nogle der kommer ud

der vil være nogle der vil være på en imaginær

stykke tid og ude igen alt efter hvad vi når af politiske resultater nej lad os nu gå i gang med

forhandlinger lad os skabe resultater tage de næste skridt for at komme af med nogle af vores udsatte boligområder

i sidste uge fremkom der en rapport

om ministeren har haft tid til at studere rapporten og også

sammen med erhvervs og vækstministeriet i samtlige regioner og vi har også lavet den

men vi skal videre og derfor er det her jo et led i at

det løbende men også i det vi har lagt

jeg tror da egentlig at de fleste af os har oplevet at når vi kører på landevejene

er der bestemte områder også i vores eget lokalområde hvor vi godt ved at nu skal vi skynde os

det blev nævnt at der faktisk var to hundrede og fire og halvtreds steder

i rapporten hvor det kræver at

med et af fire

hvordan ministeren kunne se at at man for eksempel som håndværksvirksomhed kunne klare sig

når man kører rundt i landet og måske

skal have abonnement på fire forskellige teleselskaber for egentlig at

det også for borgerne derude hvis mennesker skal bosætte sig i vores yderområder

to og tyve initiativer som vækstministeren og jeg kom med

til det fru anni matthiesen nævner der er nemlig steder for eksempel når man kører over storebæltsbroen

noget af det jeg selv har spekuleret på og som jeg mener vi bør undersøge men men det er noget af det vi må tage med videre

teleselskab der giver den bedste dækning det gør man

slags forstærker jeg tror alle kender den man kan få til sit sommerhus eller andre steder når man skal have tv to eller dækning via boxer

der ikke er gode nok eller for den sags skyld er blevet så avancerede at

man ikke kan opnå dækning men jeg synes at der hvor

er jo reelt er de steder hvor man ikke kan få kontakt

nødsituation hvor man hurtigt skal have fat

må have en forpligtelse til at sikre at man kan komme i kontakt uanset om om det så

er parat til at ville understøtte både vækst og udvikling i landdistrikterne

vi ved jo at netop det med mobilhullerne også

det er noget som ministeren har planer om

via de regionale vækstfora det mener jeg ikke

er blandt de tre bedste i hele oecd så vi

og dem som ikke har dækning føler sig udenfor og det forstår jeg godt når jeg nævnte

vi skal undersøge den mulighed jeg kan i dag

så roamer man jo faktisk og tager det bedste selskab og det tror jeg

efter jeg fik et andet teleselskab

ved at få svar på det lyder bliver folketingets partier inddraget i arbejdet om en samlet strategi

jo imponerende at venstre også ville være med på det og vi har jo også sat de to gange to hundrede million

repareret og få byfornyet mange af vores huse

dem ude i vores yderområder er interesseret i spørgsmål om strategi de er interesseret i om vi rent faktisk gør en indsats for landdistrikterne der har

lovet folketingets udvalg for landdistrikter og øer at vi kunne se frem til arbejdet om en samlet strategi

ved at være halvandet år siden og jeg prøver så lige

i arbejdet om en samlet strategi

jeg tror ikke at man i landdistrikterne

for handling og den her regering har

og i landdistrikterne

lokale ressourcer og muligheder og så skal vi understøtte den spirende vækst med økonomi hvilket vi jo har gjort med lag midler og alt muligt andet hvor vi har understøttet det lokale erhvervsliv så på den måde inddrager vi hinanden nu skal vi til at diskutere hvordan

fondsmidlerne fra eu i den kommende periode

og det er meget svært for mig at forstå at det

jeg ved ikke hvorfor landdistriktsministeren nægter at svare på mit spørgsmål

bliver inddraget i arbejdet om en samlet strategi

eller også er det nej vi dropper den her samlede strategi for landdistrikterne

vil besvare mit meget simple spørgsmål som jeg tror at

den eneste i salen der har svært ved at forstå og det er bliver folketingets partier inddraget i arbejdet

de mange ting vi har lavet jeg mangler også fuldstændig et udspil

vi samarbejder med folketingets partier fra sag til sag jeg har redegjort for regeringens strategi for vækst og udvikling her så hvad er det

agter at lave på ghettolisten

set bare kigge på de første femten navne for allerede at

som i princippet kan ryge ud af ghettolisten

det er blandt andet blågården i københavn det er tåstrupgård i høje taastrup

er askerød i greve det er bare tre jeg tager ud fra de første femten navne det bekymrer mig rigtig meget

det tror jeg også ministeren vil give mig ret i at når der er så stor en koncentration har vi lidt erfaring med at der sker noget i de samfund

opstår når der er så stor koncentration af folk fra

hedder social kontrol og som vi alle sammen er meget meget optagede af hvordan vi skal bekæmpe

så er sandsynligheden for at de kan ryge ud af listen der

områder ryge ud af

den liste når kriterierne bliver udvidet

få sig et job når når tres procent af drengene med indvandrerbaggrund faktisk dropper ud af en erhvervsuddannelse fordi de

uddannelse helt afgørende vi kommer til at stå med den udfordring

når to tusind og tyve så her er et

to nye som supplerer således at man kan sætte ind på alle fem områder jeg vil i dag ikke nævne hvilke områder der ryger ud

og komme flere på end de ni og tyve som vi har nævnt nu skal vi jo lige se forhandlingerne jeg skal forhandle med venstre i morgen

den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet

meget lav det vil sige at hvis hvis den største del har en tilknytning til arbejdsmarkedet er der også noget med

sandsynlighed for at de også har en uddannelse når de har tilknytning men det ændrer ikke ved

området der gør at vi bør have det fokus på området

social kontrol og parallelsamfund

da han kom til var at lave en

jeg

er det fordi vi selvfølgelig skal fokus på

rigtig rigtig lang tid kan

er de to kriterier ud af de fem der bliver stillet op

og så får de måske ikke de ghettomidler det synes jeg er ærgerligt men hvis vi bare

ingen udfordringer det er næsten sådan jeg forstår ministeren for de

vi ved det alle sammen men lige pludselig

de tre kriterier og de tæller jo stadig væk

vi laver partnerskaber med kommunerne

ind og fremlægger en værktøjskasse med hvad der virker og hvad der ikke virker

man kan udveksle oplysninger mellem boligselskaberne i et område det er noget vollsmose og især gellerup har bedt om

fra den ene boligafdeling til den anden hvis man blev smidt ud på grund af kriminalitet i området og så kan politiet og domstolene

nå dem alle tre men det forudsætter at både de to første spørgere og ministeren sparer lidt

minutter til indledning

information at danmark helt uden sammenligning er verdens førende og mest klimaambitiøse land i en anden avis udtalte ministeren sig noget anderledes nemlig i berlingske

nyfunden pragmatisme i forhold til at sikre konkurrenceevne og at klimakravene ikke må koste på bundlinjen betyder det at ministeren er tilfreds med at danmark blot er i topfem eller topti med hensyn til klimaambitioner hvis det samtidig betyder at vi kan indfase den grønne omstilling med lavere omkostninger for at styrke konkurrenceevnen og bevare

have når regeringen har fremlagt sin klimaplan efter min opfattelse bygger spørgsmålet på den misforståelse

koster erhvervslivet på bundlinjen det der er baggrunden for mine udtalelser både til information og til berlingske er jo det stik modsatte synspunkt det der gør at hele verden kigger på danmark i øjeblikket er at

som får gode vilkår og som er glade for at være i danmark jeg synes egentlig at

energiaftale som venstre jo heldigvis også

i dansk konkurrenceevne det gør jeg også selv og det hjælper jo ikke noget

det er jo ikke mere end to dage siden vi nåede den her meget symbolske grænse på fire

forhold til den grønne omstilling vil det kun gælde nye initiativer eller vil ministeren også se på de initiativer der er taget eller

lære af vores erfaringer er at vi kan

vores klimamålsætninger hurtigt nok og på den måde at vi kan

fordi regeringen har taget initiativ til at afskaffe

det ser jeg som et led i den normaliseringsproces som som christiania christiania jo er er inde i og som der

at det kræver at christiania også begynder at være normalt fungerende efter alle andre målestokke man

christiania er blevet et normalt fungerende område i københavn

christianias historie og sælge en del af statens ejendomme til christiania selv så de kan forvalte deres eget område

en række aftaler om nogle bygninger der skulle flyttes om nogle ting der skulle bringes i orden fra christianias side plus at de

købe jorden og betale pengene og faktisk er det sjovt at spørgeren spørger

de allersidste bygninger det er min forventning

ophæve særloven jeg gætter på at når spørgeren spørger

byggesager på det såkaldte fortidsminde der er store og små som umiddelbart ser ud til at være i modstrid med

tilsagn om mange gange her fra talerstolen og de skal

der har været en del overskridelser af byggelovgivningen på christiania og

regeringens side det anerkender vi og det er også godt at man gør det men men en normalisering af christianiaområdet er jo ikke kun at

christiania begynder at fungere inden for de samme

at der er mange ting på christiania som ikke er som alle andre steder eksempelvis

politiet jo ikke patruljere på normal vis på christiania

simpelt hen overfaldet der bliver kastet sten og andre ting efter politiet hvis de viser sig der der foregår åbenlys narkohandel christiania det er jo en kendt sag det sker ikke andre steder i landet

tilfældet her der er selvbestaltede fotoforbudszoner

frarøvet sit fotoudstyr og jaget nøgen ud af christiania det er fuldstændig uacceptable forhold der stadig væk

jeg ved at politidirektøren har meget stort fokus

fokus skulle være et argument for at man ikke vil ophæve særloven for christiania det signal der ligger i at ophæve særloven er jo netop der gælder de samme regler

jeg synes jo at hvis man stemmer imod at

jeg forstår

hvor der foregår en masse kriminalitet det medgiver ministeren jo også og

en stor del af christianias indbyggere deltager i denne kriminalitet eller i hvert fald accepterer at andre begår kriminalitet i det her

specielt område som bare ikke kan betragtes på lige fod med med alle andre områder og derfor skal der altså nogle særforanstaltninger til det er derfor vi i dansk folkeparti

mener at tiden er inde til at afskaffe særlovgivningen det kræver en mere aktiv indsats fra christianias egen side

at de på nogen som helst måde holder hånden over eller har et ansvar

det er også derfor at jeg tror at de bedste vilkår for at

rigtige christianitter mulighed for

indrette sig som de vil men inden for de normale lovgivningsmæssige rammer som gælder alle danskere det er den måde jeg tror

lovgivningsmæssigt bedst kan

hårdhændet politimæssig indsats

en klima og energiminister lige fra christiania og nu til campingpladser de starter jo begge med c kan man sige men det er måske også det eneste de har til fælles men jeg vil egentlig

regeringens syn på de danske campingpladser set i forhold til benyttelse af grøn og vedvarende energi ministeren har jo tidligere i besvarelserne og her i

hvis man kigger på eksempelvis antallet af overnatninger på danske campingpladser

og det er vel at mærke på de udenlandske overnatninger det ses blandt andet i lyset af at udgifterne for folk

danske campingpladser er væsentlig dyrere end i de lande vi traditionelt har sammenlignet os med som holland england

turister lægger mærke til når de kører igennem danmark og skal finde

i på at med den energiaftale som regeringen

indgik i to tusind og tolv

at lave nogle målrettede indsatser

en række af de danske campingpladser eventuelt

med en ordning hvor staten bidrager med et vist tilskud

det der er målet at kunne tilbyde vores turister en lavere kilowattafregning så vi kan konkurrere med de lande vi typisk konkurrerer med om

at blive beriget med overraskelser jeg må nok erkende

al respekt for de danske campingpladser som jeg selv holder meget af at

sikre bedre konkurrencevilkår for campingpladserne det er der andre instrumenter til men generelt vil jeg

få billigere elpriser som har været høje og har været et konkurrenceproblem for nogle erhverv så det er ikke sådan at der ikke sker noget

af den nye aftale vi har lavet der vil være en tilbagebetalingstid på cirka ti år og så har man

bare med at komme i gang og det er der alle mulige gode rammer

forskellige ressortområder i danmark og det

altså erhvervsministeren kunne jo også have glæde af det her fordelen ved dansk turismeerhverv er jo netop at det er et erhverv der har svært ved at udflage man flytter ikke lige en campingplads til polen men turisterne bliver væk eller også vælger de danske campister at andre lande og campere

en fælles interesse vi har uanset hvilken ministerpost man har

interesse at sikre at den konkurrence der er på vores campingpladser ikke er ulige set i forhold til

der er det jeg spørger til ministerens holdning til det og jeg at holdningen var fin nok ministeren havde bare ikke nogen penge det har vi andre så heller ikke kan man sige men grundlæggende

interesse jo at vi får skabt nogle bedre vilkår for vores campingpladser og det kunne man blandt andet gøre ved at tænke miljø og klima ind i campingpladserne de ligger jo decentralt i danmark de ligger typisk ude

plads til solcelleparker de bruger relativt meget energi i en kort periode af året netop i den periode hvor der også produceres meget solenergi derfor er der flere aspekter i det som jo alle sammen taler til gavn for

er et potentiale her og jeg mener

umiddelbart trækker den store tegnedreng frem

det foregår jo også i et andet ministerium men det er også

set synes vi skal passe på ikke at gøre vores grønne omstilling for dyr

aldrig nogen gratis frokost i politik det ved jeg at spørgeren ved alt om og jeg vil sige at hvis jeg havde

jo komme et sted fra og

alle de andre elforbrugere derfor

for at lære af os jo ikke bare er at vi er gode til at sætte vindmøller og solceller op det

har undgået en om jeg så må sige unødvendig stor regning

spændende hvis danmark var det første land som kunne prale af

at campingrådet typisk refererer

ind også fordi jeg mener at netop i

det fjerdestørste erhverv i danmark det

også ved at tænke på tværs af ministerierne

har arbejdet på længe det

har nogen penge så har han ikke nogen penge men vi må bare konstatere at oftest

kørende ud på den enkelte campingplads med solpanelerne når nu det er en god forretning at sætte dem op

jo forvente at det er campingpladserne bedre til selv for jeg synes faktisk en fremragende idé på den måde kunne man jo også flage over for gæsterne på campingpladserne at man er klimavenlig og at

vil nu holde fire minutters pause indtil vi påbegynder besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene mødet er

og vi begynder med et spørgsmål til justitsministeren af herre peter skaarup

radikale venstre om radikale venstres udsagn synes jeg at man skal tage en debat med radikale venstre om det

ud fra at spørgsmålet vedrører de sager hvor politiets efterretningstjeneste vurderer

indfødsret kan være til fare for landets sikkerhed

sige at det følger af § en og tyve i cirkulæreskrivelsen om naturalisation at en sag forelægges for folketingets indfødsretsudvalg hvis politiets efterretningstjeneste vurderer at ansøgeren kan være til fare for landets sikkerhed forelæggelse sker med indstilling om at den pågældende udelukkes fra optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse

væsentligt at fremhæve danmarks konventionsmæssige

ni og firs og fns konvention fra nitten en og tres om begrænsning af statsløshed det vil efter justitsministeriets opfattelse ikke være i overensstemmelse med statsløsekonventionen eller børnekonventionen

der opfylder betingelserne i konventionerne udelukkes fra optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse med den begrundelse at at de af politiets efterretningstjeneste vurderes at være til fare for landets sikkerhed det er således efter konventionen et krav at ansøgerne er fundet skyldige i en forbrydelse mod statens sikkerhed det vil sige at den pågældende skal være dømt før statsborgerskab vil

og der kan i øvrigt ikke efter børnekonventionen stilles som det hedder

på baggrund af de konventionsmæssige forpligtelser tidligere oplyst folketingets

at sager hvor ansøgeren er omfattet

har vurderet at den pågældende kan være til fare

vil blive forelagt for udvalget dog således at sagerne i visse tilfælde forelægges med henblik på udvalgets stillingtagen til om ansøgeren skal optages på et lovforslag om indfødsrets

er at regeringen ønsker at overholde danmarks konventionsmæssige forpligtelser

lidt indhold i svaret modsat i sidste uge hvor vi var inde på samme emne men

socialdemokraterne tidligere via deres

mulighed for at udelukke folk som er til fare for statens sikkerhed

til aviserne før folketingsvalget men jeg må så bare konstatere at efter det valg vi har haft har regeringen og det må så være de radikale der har bestemt det givet

hvor politiets efterretningstjeneste

meget risikabelt og kritisabelt

skulle socialdemokraterne så ikke se at leve op til de løfter

at man vil arbejde for at ændre den konvention så vi ikke skal give statsborgerskab til terrorister eller potentielle

også godt tænke mig at spørge justitsministeren om ikke det giver anledning til en kraftig forskelsbehandling

skal opfylde nogle bestemte krav og så har vi altså lige pludselig en gruppe der kan krybe uden om de krav for eksempel

spørgeren herre peter skaarup så kan det måske være endnu vanskeligere

bestemmelser som det her handler om altså det cirkulære vi taler om og

specifikt § en og tyve og

så har den her regering

vi faktisk meget tilfredse med at vi har en efterretningstjeneste som har

ikke noget grundlag for at have mistillid til at de gør deres arbejde godt det var argument

tre er

op til dansk folkeparti at vælge om man mener

at resten af dem der sidder herinde når der er fyldt op med undtagelse af

facts faktuelle oplysninger og

behøver vi ikke at insinuere noget i forhold til eller og diskutere dem kan vi bare slå op og

før folketingsvalget og hvad det så er der sker nu er der overensstemmelse mellem det man siger og det man gør

konventionen eller lignende når man blev tvunget til

vi må arbejde for at få konventionen ændret hvis man ikke har mulighed for at udelukke folk som er til fare for statens sikkerhed og det er altså ikke sket regeringen har ikke gjort noget i den retning

og temmelig sikkert også vil være det eneste parti som vil stemme imod det lovforslag som

så er regeringen i øvrigt af den opfattelse

ja så ved vi jo allerede med den debat der har været

politiets efterretningstjeneste har et øje på hver finger i forhold til personerne

selvfølgelig også i forhold til miljøerne

at der ikke er ændret på de her regler

står helt isoleret og helt alene med det

som man vil her altså at bryde

fru inger støjberg at at man i venstre var villig til at se på konventionerne

fordi den medførte nogle urimeligheder heriblandt jo først og fremmest

potentielle terrorister har fået

jeg mener at det er i strid med al sund fornuft at man i ly af nogle konventioner der er lavet i nitten en og tres og som blev til

konvention som danmark har underskrevet og som et bredt flertal i folketinget mener

i dansk folkeparti der er faktisk flere heriblandt også socialministeren som har givet udtryk for at man kunne lave konventionerne om så så isolerede er vi da vist heller ikke

blandt andet

når man ser på hvad der bliver sagt fru zenia stampe sagde i forbindelse med

blevet strammet i nullerne

regeringens politik det spørger jeg justitsministeren

dem der står bag det her jeg tror at alle kan høre

langt ude men fair nok skulle holde vand skulle det radikale venstre jo også

ikke sket nogen som helst ændringer altså man forsøger at tegne et billede

jeg tror sådan set også at man godt kunne høre på spørgsmålet at det var temmelig langt ude i hjørnerne for at se om det kunne give nogen mening det giver ikke mening

ministeren forholder sig ikke til at socialdemokraterne havde én holdning før folketingsvalget

socialdemokraterne havde én holdning før folketingsvalget og

at man skulle give statsborgerskab til potentielle terrorister

i de lovforslag man har præsenteret for folketinget flere gange præsenteret

altså kan betragtes som potentielle terrorister fordi pet

indtil videre tyder på

baggrund af det her spørgsmål det er helt fair

så er min opfattelse dog også

at en ansøger om indfødsret kan være til fare for landets sikkerhed det

emne og tema som ved det tidligere spørgsmål som jeg

jo henvise til min besvarelse der men jeg er

minde om at politiets efterretningstjeneste jo har til opgave at forebygge efterforske og modvirke handlinger der udgør eller vil kunne udgøre en fare for danmark som det hedder

som et selvstændigt demokratisk og også sikkert samfund efterretningstjenesten

skal jo selvfølgelig gennem sin virksomhed virksomhed skabe grundlag for at voldelige ekstremistiske trusler kan identificeres og håndteres så tidligt som overhovedet muligt og det indebærer selvfølgelig at vores efterretningstjeneste altså politiets efterretningstjeneste naturligvis som

holder et vågent øje med enkeltpersoner eller grupper for den sags skyld af den karakter som omtales i spørgsmålet det gælder altså uanset uanset om den pågældende har dansk indfødsret

politiets efterretningstjeneste vurderer selvfølgelig løbende om personer af den her karakter

står som eksponent for i forhold til at give statsborgerskab til personer som vores eget politi politiets efterretningstjeneste advarer imod i forhold til at de kan være en del

frygter vil medvirke til terror og som folketinget altså giver statsborgerskab til han siger om

drejer sig om enkeltpersoner eller medlemmer af en ekstremistisk gruppe der har foretaget handlinger eller initiativer der har henblik på at destabilisere

dansk folkeparti ekstremt bekymrende hvis folketinget tvinges til at give statsborgerskab til sådanne personer og vi har været glade ved at

var ordfører for socialdemokraterne

så arbejde på at ændre konventionerne det gode spørgsmål synes jeg til justitsministeren er så hvordan har regeringen tænkt sig at følge op på det eller skal vi fortsat give statsborgerskab ud fra de principper som regeringen lægger frem nu nemlig at vi giver statsborgerskab til personer der er potentielle

at holde et vågent øje med med enkeltpersoner eller grupperinger som omtales i de spørgsmål som

og det gælder altså uanset om de pågældende personer har indfødsret eller ikke har indfødsret det er er så at sige

vil gøre er det ensbetydende med at der ikke bliver sat ind over for den her type adfærd næ det er det bestemt ikke

er der ikke nogen som helst anledning til

dele den her folketingssal op i at så er

jo udmærket godt klar over at der både fra dansk folkepartis side fra venstres side og fra andre partiers side er blevet udtrykt stor bekymring

man giver statsborgerskab til potentielle terrorister der er også udtrykt bekymring fra dansk folkepartis side i forhold til den forskelsbehandling der er tale om det er jo sådan at man

forskelsbehandler dem der gives statsborgerskab her i landet sådan at nogle personer skal opfylde nogle krav

være i tråd med vores internationale forpligtelser

statsborgerskab at at dansk

det må de så tilkendegive ved afstemningen her i folketinget jeg tror at når vi kommer til afstemningen

tager stilling til det principielle

der bliver mistænkt

jeg har selv undersøgt sagen og det

statens sikkerhed og det vil sige blandt andet terrorisme der synes jeg altså at

i forhold til det fuldstændig oprørende

under henvisning til nogle konventioner fra nitten

i det her rejser et spørgsmål om hvorvidt det ikke var på tide at vi skulle se på de her konventioner jeg spørger bare regeringen om det principielle synes regeringen

at der er et problem er det helt i orden at man giver potentielle terrorister

at danmark skal overholde vores internationale forpligtelser så er der ligesom to synspunkter omkring de her typer der er dansk

ikke virkeligheden al den stund de regler vi taler om her og den måde som personer af den her karakter skal behandles på når det handler om indfødsret

er ændret

reglerne skulle forvaltes

faktum at vi har med personer at gøre som så at sige er inden for rammerne af § en og tyve i cirkulærebeskrivelsen er jo også ensbetydende med

efterretningstjeneste har et øje på personer af den her karakter

de ikke havnet i § en og tyve i indfødsretsudvalgets sammenhæng

andet som

om det er rimeligt at man i danmark under henvisning

til potentielle terrorister

er konventionerne jo aftaledokumenter

ikke står mål med den virkelighed vi lever i i dag måske nok den i nitten en og tres

jeg synes det er ganske enkelt at nogle aftaledokumenter kan laves om hvilket

folketinget belønner folk der er under mistanke

der er et stort flertal der vil stemme for lovforslaget det handler jo i og sig grundlæggende ikke om sagens

arbejde på at ændre konventioner der åbenlyst strider imod vores interesser her i landet

får statsborgerskab skal vi det det mente socialdemokraterne før valget det mener socialdemokraterne åbenbart ikke

partiet sidder i regering og så giver jeg ikke ret meget for den politiske linje

ikke overensstemmelse mellem det man siger og det man gør

godt tænke mig at spørge justitsministeren om ministeren ikke finder at det er et problem at folketinget ikke bliver informeret fyldestgørende når

man mener er potentiel terrorist

som sagt er der ikke ændret på den efter folketingsvalget det fundament som den her regering står på i den sammenhæng er det samme som det fundament som den tidligere regering stod på så der er ikke ændret et komma

den her regering har en stærk tillid og tiltro til

et vågent øje med de her personer eller de grupperinger og netværk som de måtte frekventere fra tid til anden og det er selvfølgelig det vi skal bruge efterretningstjenesten til

aktiviteter kan synes absurde

jo netop derfor vi har en efterretningstjeneste

har været med til at indgå aftale om og det er jo tilfældet her lad mig

indlede med at pointere at regeringen har fået vedtaget en rigtig god skattereform som er i overensstemmelse med den politik der fremgår af regeringsgrundlaget skattereformen er fuldt finansieret den er med til at sikre højere vækst og beskæftigelse og samtidig har den en god social balance så personer med almindelige lønninger får en højere økonomisk gevinst for deres indsats på arbejdsmarkedet den samlede finansiering af skattereformen fra juni to tusind og tolv indeholder både elementer inden for skattesystemet og uden for skattesystemet herunder en fortsat reduktion af udgifterne til forsvaret på to milliard kroner den fortsatte reduktion af udgifterne på forsvarsområdet er senere blevet bekræftet i den brede politiske aftale om forsvaret fra november to tusind og tolv aftalen slår slår således fast at forsvaret fra to tusind og sytten skal skal spare to

milliard kroner for at bidrage til sammenhængen i den offentlige økonomi skattereformens samlede finansieringselementer anvendes til finansiering af skattenedsættelser

til at øge vækst og beskæftigelse det samlede bidrag til de offentlige finanser fra skatteaftalen det vil sige finansieringsbidragene fratrukket lempelserne udgør to

milliard kroner varigt opgjort efter adfærd disse to milliard kroner er aftalt reserveret til øget offentlig service som typisk kommer de svagere stillede i samfundet til gode jeg kan dermed slå fast at dette regnestykke er helt i tråd med min formands udtalelser skattereformen herunder

aftalen på forsvarsområdet medfører samlet en varig styrkelse af de offentlige finanser på to

reserveret til øget offentlig service

fra forsvarsforhandlingerne nemlig den reduktion på de to

var et af elementerne til at finansiere den skatteaftale som vi jo rigtigt nok har indgået

jeg stiller spørgsmålet for jeg blev pludselig i tvivl

jeg hørte et fremtrædende medlem af regeringen i det her tilfælde sfs formand

står bag rent handlingsmæssigt nemlig at man skulle vælge mellem velfærd eller skattelettelser det var det der gik igen og igen igen velfærd eller skattelettelser

det var socialdemokraterne der gik til valg på det

enten giver man pengene til nogle velfærdsydelser

derfor jeg så noterer mig at når formanden for sf

som sagt også er medlem af regeringen udtaler at man nu har brugt to

milliard kroner fra de reducerede forsvarsudgifter til

skatteministeren her og nu bekræfter mig i

reducerede forsvarsudgifter netop gik til at finansiere skattelettelserne så jeg må forstå svaret sådan at skatteministeren faktisk bekræfter mig i at erhvervs og vækstministeren

ikke har ret når hun siger med sfs eget slogan in mente at pengene er gået til velfærd nej pengene er gået til skattelettelser er det ikke korrekt forstået

at skatteaftalen skulle

foregå på mange forskellige måder

gennemførte meget væsentlige nedskæringer i de offentlige udgifter eller rettere sagt at man finansierede skatteaftalen gennem dårligere velfærd så er pointen her

man siger nej så finansierer vi dele af skatteaftalen

besparelsen på forsvaret jo så blevet et alternativ til besparelsen på

socialområdet og derfor er det fuldstændig korrekt

at vi fik besparelser på forsvaret er årsag til at

der ikke blev nedskæringer på på velfærd at vi har kunnet sikre

end hvis vi ikke havde gennemført den

skal vælges jeg er ikke enig i den betragtning men det var den position man havde i sf jeg vil spørge om det er den samme position man har i dag valget står mellem

hvis man gennemfører meget voldsomme skattenedsættelser mangler der jo provenu til også at gennemføre velfærdsforbedringer så jeg synes i og

jo altid kan diskuteres om man kan bruge

begrænsede skattenedsættelser til at få gang i erhvervsudviklingen det er det vi har gjort med vores vækstpakke for

få lidt mindre vækst i de offentlige

end vi havde forestillet os fordi vi regner med at vi alternativt kan få gang

i vækst og beskæftigelse

man kan bruge skattenedsættelser til at få gang i vækst og beskæftigelse men det kan ikke siges generelt

man gik til valg på nemlig velfærd eller skattelettelser

her valgte man så velfærd men det er så bare ikke rigtigt i den optik for man valgte nemlig skattelettelserne og det er også det jeg hører skatteministeren bekræfte man valgte de to

at reducere udgifterne på forsvaret og bruge dem til at finansiere en skattelettelse men jeg glæder mig så over at

lave en skattelettelse samtidig med at man faktisk den vej rundt øger

det er måske i den sammenhæng jeg skal forstå sf formandens udtalelse man har faktisk skiftet position

velfærd til nu at sige at skattelettelser faktisk kan være forudsætningen for velfærd er det sådan

finansieres og alternativt skulle man have skåret i velfærden hvis man ikke havde fået forsvarsbesparelsen så derfor er

hvad angår det mere generelle

lave ganske ganske pæne skattelettelser for erhvervslivet fordi vi regner med at der så kommer gang i vækst og beskæftigelse vi mangler nu at se om der bliver leveret fra erhvervslivets side men det må vi gå ud fra at der gør

vi været i stand til at fastholde en vækst i de offentlige udgifter modsat venstre

have nulvækst det synes jeg er meget imponerende

er i stand til både at sikre afgiftslettelser

vækst i de offentlige udgifter og også senest

i stand til noget som helst af det her det er forskellen

ualmindelig vigtig gruppe i det danske samfund nemlig de ofre fra besættelsestiden

al mulig grund til at sætte pris på og så at sige til evig tid takke for den enorme indsats de har gjort for danmark og vores demokrati og dermed

vores fremtid efter anden verdenskrig vi skylder dem en meget stor tak de gjorde som jeg sagde før

man tør knap tænke på hvordan tingene kunne have udviklet sig

at vi vel alle sammen er ofrene for anden verdenskrig

en lov om erstatning til besættelsestidens ofre loven giver blandt andet en økonomisk kompensation i form af en livsvarig invaliditetsrente for de helbredsmæssige fysiske og psykiske gener de pågældende har pådraget sig under besættelsen igennem alle årene har der været en indtægtsregulering af den rente reguleringen starter imidlertid først når summen af den økonomiske kompensation og andre indtægter overstiger et beløb der i to tusind og tretten udgør mere end

million kroner det er korrekt som spørgeren spørger til at udbetalinger fra blandt andet private pensionsopsparinger indgår som anden indtægt

der medfører regulering af den økonomiske kompensation det betyder at en helbredsmæssig forværring der medfører at invaliditetsrenten

jeg synes det her er en gruppe af mennesker vi skal passe

det vigtigt at der udbetales en ordentlig erstatning for de

som man måtte have pådraget sig under anden verdenskrig jeg synes ikke det er helt urimeligt at man reguleres når man har en indtægt på omkring nul million kroner om året men men jeg synes det er en en gruppe der er så vigtig at vi selvfølgelig kan diskutere

af besættelsestidens ofre der er tilbage i danmark

i udlandet og der er nogle få fiskere på

har nu en gennemsnitsalder der er omkring de halvfems

udsat for i kz lejre og under modstandskampen og

forstærket og forstærket efterhånden som de

og det bliver endnu mere forstærket hos den type mennesker der har været igennem

straffet hvis de i forvejen har en privat

som har henvendt sig til mig om ikke godt ministeren vil

jeg da ked af at ministeren så er afvisende over for det jeg synes hellere

for os alle sammen både som individer og som samfund det er vigtigt at der udbetales en ordentlig erstatning

helt korrekt at mange af de ofre

man ikke ønsker for for noget menneske

jo også have mulighed

der er godt fire hundrede af de personer der oplever en indtægtsregulering jeg er altid villig til at diskutere om den her ordning er indrettet på den rigtige måde og jeg synes at det der er det vigtigste at få slået fast er at

er det jo svært at forudse hvordan tingene kunne have udviklet sig under anden verdenskrig derfor er det en gruppe mennesker som vi

en ordentlig erstatningsordning når jeg svarede svarede som jeg gjorde

pæne ord det handler også om at der så skal ske en handling

at man i højere grad tilgodeser disse mennesker

ting der går imod hinanden for det første er

det vigtigste selvfølgelig at vi

ofrene fra anden verdenskrig

er mange tilbage desværre tiden er gået mange har nået en en høj alder heldigvis er

derfor er der grund til som samfund

ære og respektere den gruppe af mennesker der har ydet meget meget store ofre så vi vil altid se på om balancerne er

erstatninger det bør vi også gøre og indtægtsreguleringen starter

om indtægter på cirka

tilkendt en yderlige invaliditetsgrad

der har været de her private pensionsordninger

tilkendt en højere invaliditetsgrad

gengæld og det

betyde at nogle af de gener man har pådraget sig kan accelerere og

endnu større desværre derfor er der selvfølgelig også nogle af ofrene fra anden verdenskrig der givet gennemlever en sværere alderdom end man ville have gjort hvis

offer for for de ting der skete under anden verdenskrig vi er altid villige til at se på om balancen er den rigtige men jeg tror igen det kan være nødvendigt at understrege at man

million kroner om året er jo ikke en indtægt man kan sige er

den her gruppe af borgere vi skal altid se på om balancen er den rigtige jeg er glad for at vi yder erstatninger til ofrene

om at spørgsmål fem som var stillet til beskæftigelsesministeren af hans andersen bliver oversendt til skriftlig

vi går derfor videre til spørgsmål seks

til beskæftigelsesministeren af inger støjberg

jeg har forstået spørgsmålet sådan at der konkret henvises til en udtalelse som statsministeren

cirka to og tyve minutter inde i en tv udsendelse den tredivete april i

lytte til hele statsministerens udtalelse og forholde sig til statsministerens udtalelse i

helhed i forlængelse af et indslag hvor kls chefforhandler i overenskomstforhandlingerne udtaler sig om sammenhængen mellem overenskomstforhandlingerne og regeringens forslag om indførelse af en helhedsskole spørger intervieweren statsministeren hvad ville i have gjort hvis

havde fundet på det her indgreb hertil svarer

det her det har ikke noget med indgrebet at gøre indgrebet det gennemførte vi for at stoppe en konflikt som på det tidspunkt havde kørt i næsten fire uger

et stort problem ikke bare for børnene men også for familierne som skulle have tingene til at hænge sammen og ikke mindst for alle dem der gerne ville afslutte deres niende og tiende klasse på en ordentlig måde derfor kom indgrebet fordi vi havde en arbejdskonflikt en helt almindelig arbejdskonflikt på det danske arbejdsmarked der kan man strejke man kan også lockoute og det er så min opgave som statsminister at vurdere hvornår har det her kørt i tilstrækkelig lang tid så bare vi er klar over at arbejdstiden det har ikke noget med det her indgreb at gøre

den måde forholder sig til statsministerens udtalelse i

statsministeren udtaler sig om nemlig selve motivationen

indgrebet kom på det tidspunkt det kom på som spørgeren

gør noget andet i et lovforslag som vi jo så i øvrigt fra venstres side er fuldstændig

det her jo netop også var et

pågår lige for øjeblikket hvor lærernes arbejdstid

form for ærlighed fra statsministerens side og jeg hører jo heller ikke at beskæftigelsesministeren som sådan tager statsministeren i

godt forstå men jeg står med lovforslaget her og jeg tror ikke at jeg siger for meget

fire hundrede og atten gange er ordet arbejdstid nævnt i det her lovforslag og så er det altså ærlig talt lidt

sidde og sige at det ikke har noget med arbejdstiden at gøre det er

derfor kan jeg jo af gode grunde ikke gøre andet end

statsministeren har ment med sit citat hvis man gerne vil ind i en dybereliggende diskussion med statsministeren om statsministerens egne ord

statsministeren jo den rette at diskutere det med men men jeg tror nu at jeg kender statsministeren så godt og har læst

til dog alligevel per stedfortræder at have diskussionen med

der er en finger at sætte på interviewet

statsministeren motiverer hvorfor det er nødvendigt på det tidspunkt at lave et lovindgreb i en i øvrigt lovlig arbejdskonflikt det er ikke nogen nem beslutning

vi er stærke tilhængere af den danske model herunder at arbejdsmarkedets parter i

kan finde løsninger på de problemer der ligger på bordet i nogle tilfælde lykkes det

konflikt på arbejdsmarkedet den konflikt skal gerne kunne finde sin afslutning selv det lykkedes ikke

jo henviser til beskæftigelsesministeren fordi

der kommer fra beskæftigelsesministeren og beskæftigelsesministeriet og derfor

er nævnt fire hundrede og atten gange i det her lovforslag og jeg henviser bare lige igen til at jeg står med lovforslaget her og

af statsministeren at sidde og give indtryk af noget andet

bag det her lovforslag og

jeg synes det på alle mulige måder er urimeligt at beskylde landets statsminister for at være uærlig altså landets statsminister har i et interview på dr redegjort for motivationen for et indgreb i en konflikt når der ikke er en mæglingsskitse

en måde at afrunde konflikten på udmøntet i et lovforslag jeg tager gerne diskussionen om det lovforslag det er i øvrigt

og venstre stemte selv for lovforslaget men jeg anerkender simpelt hen ikke at der her i folketingssalen fremsættes beskyldninger om at landets statsminister

noget med arbejdstid at gøre når det er nævnt fire hundrede og atten gange i et lovforslag og det er det lovforslag der bliver henvist til

set bare om ét ord beskæftigelsesministeren

beskæftigelsesministeren kan bare sætte ord på hvilket ord beskæftigelsesministeren

om den sag at statsministeren sidder i et tv program og siger at det her intet

at gribe ind i arbejdskonflikten på det tidspunkt vi gjorde jeg vil gerne gentage at det ikke

gribe ind i en en arbejdskonflikt det er heller ikke nok

lade det omgive af ord eller paroler eller for den sags skyld påstande den danske arbejdsmarkedsmodel er unik i sin karakter og den er vigtig for hele det danske samfund derfor skal man tænke sig grundigt om når man griber ind

det var ikke tilfældet i i den her situation og derfor var

kunne imødekomme nogle af de forskellige ønsker der har været fra arbejdsgivers og arbejdstagers side

situationen var svær for rigtig mange børnefamilier

i salen jeg har glædet mig til redegørelsesdebatten i dag

landdistriktsudvalget på tværs af partier uden tvivl brænder for

store forventninger dengang regeringen nedsatte et landdistriktsministerium men desværre har det vist sig kun at være af navn og ikke af gavn visionerne fra regeringspartiernes side var ellers store op til valget

om at man vil landdistrikterne det godt siden hen bad ministeren så blandt andet bonderøven og niels hausgaard om at udarbejde nogle visioner for regeringen men der kom ikke andet ud af det end at vi skulle være selvforsynende og lukke dele af landdistrikterne for offentlig service man savner fortsat en klar melding

skal bruges til noget det vil være meget interessant og vigtig viden for så skal vi i hvert fald i oppositionen og i landdistrikterne op på barrikaderne for at forhindre de ulykker siden hen har ministeren nedsat endnu en tænketank men i landdistrikterne kan man kun tænke den tanke tænk hvis regeringen selv kunne tænke

ministeren adskillige gange

men vi deltager også gerne i arbejdet som ministeren lovede alle partier da han sagde at vi

hvor alle partier ville blive inddraget i processen men hvornår bliver vi inddraget i processen jeg har efterspurgt det adskillige gange så sent som i spørgetimen hvor man ikke kunne få noget klart svar

bare melde ud vi har ændret planer vi leverer ikke en samlet strategi for landdistrikterne alligevel eller man

i regeringen glade for at oppositionen er ivrige for at gøre det bedste for landdistrikterne i bliver inddraget i en samlet strategi det er ikke mere kompliceret og for at være helt ærlig

er pinligt for regeringen men det der er

nu er ministeren så kommet med en landdistriktspolitisk redegørelse men det eneste man tænker er

se at vi har fået en landdistriktsminister

har fået et landdistriktsministerium det er ikke på antallet af

der er ikke kommet et eneste lovforslag som styrker landdistrikterne det eneste vi har set er to små lovforslag af teknisk karakter så redegørelsen

hedde hvor er carsten redegørelsen et af de første punkter der fremhæves i redegørelsen er stramningen af planloven

landdistrikterne derved sikrer

ikke kan bygges større varehuse i landdistrikterne men det er selvfølgelig i fin tråd med at være selvforsynende og at vi skal sælge de produkter vi selv dyrker til vores nabo og i nærområderne derudover skal man faktisk forklare rent faktisk også forsvare hvorfor man ønsker at udvide sin virksomhed i store dele af landdistrikterne endelig havde jeg egentlig ikke regnet med

da udvalget for landdistrikter og øer ønskede at behandle lovforslaget i udvalget fik vi ikke mulighed for det på ordentlig vis fordi vi blev kørt over

var vigtigt at høre på os det er utilstedeligt dernæst

eget rejsehold der var endelig noget konkret tænkte man men når man så sætter sig mere ind i det

man jo desværre bare se at det er varm luft indsatsen består i

råd og vejledning og

kaldes et rejsehold håber jeg at alle ministerier har et rejsehold kystsikring er åbenbart også et af de områder som ministeriet har sørget for

kommer fra og der hvor jeg er valgt ville

være meget bekymrede hvis nu regeringen valgte at nedlægge landdistriktsministeriet hvis det betød at man ikke kunne regne med fortsat

hindre grænsehandel men igen når vi ser det ude fra landdistrikterne

det som man havde tænkt skulle være ministerens indsatsområde

i denne redegørelse dernæst fremhæver man togfonden altså hurtigere tog kan vi vel alle sammen være enige om er en god idé spørgsmålet er så om det er rigtigt at investere syv og tyve

mellem aalborg aarhus odense og københavn

sejr for landdistrikterne tager vi strækningen fra struer til vejle

der kommer ikke hurtigere tog til landdistrikterne dér endelig kan man læse i redegørelsen at nu skal landdistrikterne deles op på en helt ny måde der står i redegørelsen at ministeriet har udarbejdet en ny model til afgrænsning af landdistrikter

holstebro viborg morsø og lolland er i én kategori som landdistrikt og derfor åbenbart kæmper med de samme udfordringer jeg gentager lige holstebro viborg morsø og lolland dernæst har vi videbæk vejen aalborg og aarhus der er i en anden kategori og derfor skal behandles som de storbyer de er helt ærligt det virker som om

det er taget ud af den blå luft det er

hele hvor er carsten redegørelsen er en ommer det regeringen skal satse på sammen med venstre er at skabe vækst og job i landdistrikterne man skal ikke bare læne sig tilbage og sige at den negative udvikling er der ikke noget

for væksten i landdistrikterne i venstre vil vi landdistrikterne vi vil en udflytning af statslige arbejdspladser

forudsætninger for at skabe vækst og en positiv udvikling i landdistrikterne

at vi først og fremmest kan tilbyde de folk

at få et arbejde vi havde stor succes i vores regeringstid med udflytning af statslige arbejdspladser og det håber jeg at regeringen vil tage til sig uanset om det

sikkerhedsstyrelsen den digitale tinglysning skat eller miljøcentrene

det en stor succes og det viste sig rent faktisk at de på mange områder også var mere effektive desværre ser vi nu at regeringen er i gang med at centralisere mange af de arbejdspladser som for

som vi lige har flyttet ud det er rigtig ærgerligt

den forkerte udvikling vil gerne understøtte landbruget med en yj ordning

ordning det smitter af på smeden og andre håndværkere og det er noget af det der igen skaber job og beskæftigelse i landområderne

yj ordningen som er sådan en garanti for yngre jordbrugere der

så er det lige nøjagtig noget af det som sikrer vores hovederhverv ude i landdistrikterne

kan udvides og vi kan få en ny generation ind vi vil også gerne en lempeligere planlov der sikrer handel og virksomhed i landdistrikterne venstre

som styrker de lokale havne

samme eksempel ude i landdistrikterne men desværre ser vi bare

har fået nedsat den arbejdsgruppe som skal evaluere og tænke nye tanker

lov til at sætte sig sammen vi vil gerne en dialog med regeringen om en samlet strategi for landdistrikterne som vi er blevet lovet vi vil landdistrikterne så lad os da stå sammen og gøre noget ved det ikke for regeringens skyld ikke for venstres skyld men for

navn på en redegørelse der fremgik af talen henvises til by bolig og landdistriktsministeren så

ministeren med sin titel som altså er by bolig og landdistriktsministeren det første medlem der har bedt om en kort bemærkning er

tomme tønder altså buldrer mest at ordføreren her siger at

gjort af tiltag i forhold til de statslige arbejdspladser

have haft statsmagten lige pludselig

hvordan vil man skaffe arbejdspladser man kan se i redegørelsen at der er kommet flere

hvad vil venstre egentlig i stedet for at kritisere meget nedladende hvad vil venstre så

og der er mange flere på listen jeg vil meget gerne give den til

hvis hun spørger og vil vide mere præcist hvor mange arbejdspladser

vi har udflyttet så har jeg også dem til hende dem vil jeg meget gerne give hende dernæst spurgte

kritiserer venstre for at vi ikke vil noget på landdistriktsområdet jeg brugte netop halvdelen af min tale på at fremhæve

de ting som jeg synes at regeringen skal gå ind i sammen med venstre sådan at vi kan styrke landdistrikterne men noget af det som er allerallervigtigst for landdistrikterne er at få skabt job og arbejdspladser det er den vigtigste forudsætning for at vi overhovedet

de følgeerhverv der vil komme i forhold til en yj ordning

kystfiskerordning så der er masser af eksempler også i min ordførertale

initiativer vil ordføreren stå her og sige at det ikke er initiativer der er til gavn for landdistrikterne samtidig vil jeg sige at vi afskaffer at vi afskaffer fedtafgiften at vi afskaffer afgifter på på energi

landdistrikterne til gode vil ordføreren her sige at det er dårligt at vi afskaffer nogle af de afgifter som venstre har været med til at pålægge de danske

de ting som jeg roste regeringen for

bålet og hvem der kom ind til forhandlingerne med de her afgiftslettelser

er kun glad for at regeringen har taget det til sig i forhold til lastbilafgiften

er jeg også glad for regeringens nye linje i forhold til sidste valgperiode hvor vi sad ved magten

der var krav om fem gange så høje afgifter

kom vi frem til noget mindre og endelig har vi nu helt afskaffet den sammen

at han måtte indrømme at kørselsafgiften nok ikke helt

var afskaffet for man ville egentlig gerne indføre den igen

ret mange lovforslag men

forbedringer af den kollektive trafik i landområderne og hvis det drejer sig om sundhed er det sundhedsministeren og så videre men landdistriktsministeren

seriøse mening at det handler mere om hvilken minister der fremsætter lovforslagene

at man lægger større vægt på indholdet end på hvem der fremsætter lovforslagene hvorfor bruger man

en væsentlig del af sin taletid på at kritisere at at landdistriktsministeren har fremsat få lovforslag selv om realiteten er at han jo som sagt deltager i debatten på alle områder og er med til at sikre at der sker en god udvikling

efterspurgte jeg nogle visioner

for eksempel har bedt bonderøven og niels hausgaard om at komme med nogle visioner for landdistrikterne og det jeg kritiserer er bare at det ikke

og så sælge dem til sin nabo eller i nærområdet

måler vi selvfølgelig ikke på hvem der fremsætter lovforslagene vi måler bare på hvad der kommer ud af lovforslagene

noget der gavner landdistrikterne eller ej og en af de ting vi har allermest fokus på i venstre er jobskabelse og arbejdspladser

er blevet vedtaget ikke vil få nogen gavnlige virkninger for landdistrikterne et er jo at

af at lave en aftale som for at olieprisen kunne stige og det danske samfund

efter den nye opdeling af hvad der er landdistrikter så er området omkring holstebro

bynært landdistrikt hvordan kan det så være at ordføreren siger at landdistrikterne

mellem struer forbi holstebro og så til vejle det er mellem aalborg aarhus odense og københavn det er der man får hurtigere

bare sige at en af udfordringerne når vi snakker

tog er at landdistrikterne kommer i sidste ende hovedstrækningen bliver køreplanen lagt derefter bliver der lagt

stå der og vente det betyder jo bare at det tager dobbelt så lang tid at tage toget som det tager at tage bilen fra for

man ikke hurtigere frem mellem struer og vejle men jo tager

investerer så massivt i østdanmark

også selv kommer med nogle bud på hvordan man kunne tænke sig at verden skulle se ud jeg kan forstå at ordføreren for venstre bruger rigtig meget tid på at kritisere det

ting der kan udvikle landdistrikterne i danmark det der mangler og står tilbage er

et bud fra venstre på

på hvad det er venstre vil hvad det er for nogle ting venstre gerne vil have lagt ind i

den udvikling der skal være i landdistrikterne der har åbenbart ikke været tid for ordføreren til at læse den side op af sin tale det kunne være at ordføreren skulle finde den frem og give mig bare to bud på

holdning er hvad venstres vision er

flere sider i min tale med ting som jeg opfordrede regeringen til at samarbejde med venstre

nogle af de ting som jeg nævnte

kostede en krone for statskassen for eksempel

jeg er rigtig ærgerligt for det havde ikke kostet statskassen en krone til gengæld kunne

to af vores vigtigste hovederhverv landbrug og fiskeri især med alle de følgeerhverv

derudover gav jeg også udtryk for at vi ønsker en lempeligere planlov vi ønsker

kystfiskeri på som betyder utrolig meget for vores lokale havne afsætningsmuligheder følgeerhverv

hvad indholdet er af ordførerens tale jeg kan også forstå at

er at man ikke længere kan få lov til at bygge store varehuse i landdistrikterne

har det aldrig nogen sinde været tilladt at bygge store varehuse i et landdistrikt

lov til det så hvor i alverden har ordføreren

i landet hvor man netop inden den her regering kom til og ødelagde mulighederne kunne

hendes egen socialdemokratiske borgmester

forfejlet opfattelse hvis man tror at når man bor i

moderne landdistrikt hvis man tror

ønsker at handle i i større varehuse men ønsker at producere og snitte sin egen bænk sådan at man

klare sig selv og være selvforsørgende

især for vore landdistrikter oppositionen

hørt det slet ikke få nok af at kritisere men tænk hvis ordet blev givet til dem som mærker en forskel spørg de kommuner som nu får mere til velfærd i den kommunale udligning som resultat af at vi flytter fire hundrede

kroner fra by til land spørg de små byer der nu får flere midler til at omprioritere gennem byfornyelsesrammen spørg naboen til et faldefærdigt

vækstplanen spørg pensionisten i et landdistrikt

fordi der netop er afsat to hundrede og fem og firs

kroner til netop det spørg iværksætteren i yderområderne som nu endelig kan få bredbånd fordi vi stiller krav til udbyderne spørg pendlerne på landet som med togfonden nu får langt hurtigere tog spørg de små og mellemstore virksomheder om de har bedre

for finansiering og jeg kunne sagtens blive ved for af redegørelsen ser vi jo tydeligt alle de initiativer som er blevet taget

for at skabe vækst fremgang og arbejdspladser i vores landdistrikter initiativer som faktisk gør konkret forskel

også set med landdistriktsbriller

en rigtig rigtig god plan her er nemlig flere målrettede landdistriktsinitiativer som giver et vitamintilskud og tusindvis af nye arbejdspladser til vores områder som er blevet særligt hårdt ramt af krisen og det vigtigste er selvfølgelig at bevare og skabe arbejdspladser i danmark særlig i

yderområder vækstplanen betyder at vi nu kan rive faldefærdige huse ned i hele landet for fire hundrede

kroner de næste år det betyder nye arbejdspladser og nye udviklingsmuligheder lokalt samtidig

vi flere hundrede millioner kroner til kystbeskyttelse

landdistrikter vi sætter turbo på produktionsdanmark vi afskaffer en række

skaber nye arbejdspladser vi afskaffer løkkes lastbilafgift vi giver nye muligheder for håndværkerfradrag

for hotelmoms til gavn for flere overnatninger på på danske hoteller

landdistrikter jeg mener derfor i den grad at vi i en svær tid sætter to streger under at vores regering er på landdistrikternes side med den nye model for afgrænsning af vores landdistrikter og yderområder

frem for at skære alle i en kommune over én kam

meget mere præcist billede med den nye ordning for eksempel kan vi se at der er et højt beskæftigelsesniveau

helt i tråd med det fokus som regeringen har haft fra dag et nemlig

om udfordringerne det er lidt sjovt at se tilbage på sidste års redegørelsesdebat for her havde jeg

at finde et nyt ord der kunne erstatte udkantsdanmark den rådne banan og andre vendinger som populært blev brugt om provinsen

jeg negative klang som landdistrikterne ofte bliver omtalt med

vil rigtig gerne udviklingen og mange ser et stort potentiale i netop deres område og godt for

blevet brugt halvt så meget i to tusind og tolv som i to tusind og ti det vidner om at der er fokus på resultaterne på mulighederne

det er selvfølgelig ikke det samme som at der ikke er udfordringer

mændene på landet med kvinderne i byerne forskellen er i hvert fald til at tage og føle på men skal vi stoppe urbaniseringen nej selvfølgelig ikke det er venstres ordfører

se i medierne gået helt i baglås over men at tro at man kan stoppe urbaniseringen er altså i mine øjne

det det gælder om er at man skal have et godt sted at leve bo og uddanne sig

det er socialdemokraternes vision

mobil og bredbåndsdækning som regeringen har lagt på bordet vi skal af med det digitale a og b hold og i stedet sætte turbo på landdistrikternes mobildækning og internet jeg hører alle de steder jeg kommer i landdistrikterne at det er helt afgørende med internettet

at vi bruger vores fælles penge smart

vi slår fast at kommunerne godt kan stille krav til teleselskaberne når de køber digitale løsninger til skoler plejehjem og kommunens ansatte

at dækningen er i orden i mere tyndt befolkede egne og i kommunerne

meget rundt i landdistrikterne er

har en opgørelse med hvor vi kan se at det er i regionerne uden for hovedstadsområdet der er sket den største forøgelse af statslige arbejdspladser jeg ved godt at både df og venstre står i kø for at love guld og grønne skove når det handler om statslige arbejdspladser men her kan vi jo

at regeringen selvfølgelig tager et landdistriktshensyn når statslige arbejdspladser skal placeres spørgsmålet er

indført nulvækst som venstre nu gerne vil redegørelsen

taler sit tydelige sprog og vi har stadig mange udfordringer fordi krisen har ramt vores landdistrikter hårdest

altså overhovedet ingen tvivl om men som socialdemokrat

som kommer vores landdistrikter til gode vækstplanen er i sig selv en landdistriktsplan og vi har brug for arbejdspladserne og vores målsætning er derfor uændret vi ønsker et danmark som hænger sammen

hvad ordføreren ellers tænker der er af udfordringer i forhold til landdistrikterne

man fremadrettet kan gøre ikke kun i forhold til internettet men også fremadrettet i forhold til

deres skole og også i forhold til transport ud over at vi snakker timemodel

har fundet på det er jo fakta man kigger jo tilbage på hvad der

alle de initiativer der står nævnt i redegørelsen er fakta det er ting som sker på landdistriktsområdet

sige at skolerne er kommunens opgave vi skal her fra statens side give nogle ordentlige rammevilkår sådan at man kan lave nogle gode skoler på landet

skal man regne med at det er ministeren der er forfatter

i forhold til skoler i forhold til

kan jeg tage mit eget eksempel fra hvor jeg bor der har jeg ikke

og det er jo dybt problematisk derfor kunne jeg godt tænke mig

med der står i den her redegørelse er fakta det er ting som sker for landdistrikterne alt det rosende

fru karina adsbøl ved også at vi går meget op i i landdistriktsudvalget faktisk alle partierne vi

holder høringer og vi kigger meget nøje på hvad der skal ske ude i vores landdistrikter

positive ting der er foregået men

ikke skabt nogen ekstra arbejdspladser for eksempel ude på de danske småøer eller på de lidt større øer som ærø samsø læsø og så videre der er ikke skabt nogen ekstra arbejdspladser man har ikke lettet byrderne for disse øer

skal præstere inden de kan komme til fastlandet og

deres varer eller komme til fastlandet

hvor mange penge der ved udligningsordningen sidste gang den blev lavet her for nylig blev overført fra de øvrige kommuner til de fire største kommuner

hvad der sker det lød næsten sådan i forhold til småøerne

damgaard larsen at vi er meget optaget af hvad der sker på småøerne vi har jo selv lige

vi kan øge beskæftigelsen derude det er rigtigt at på småøerne er det svært med beskæftigelsen især fordi der ikke bliver dannet nye arbejdspladser

jo det som vi gør i forhold til at skabe vækst og udvikling

og andre ordninger faktisk er det jo sådan at vi også har givet øget tilskud til færgedriften

aktiviteter på småøerne er det sådan at man læser i redegørelsen kan at aktivitetsniveauet altså beskæftigelsesniveauet faktisk er højt på

er udsat for en situation hvor de er meget meget pressede og har

store byrder for eksempel i kraft af

er den tid man skal bruge på at komme til fastlandet med sine varer og de personer

store omkostninger ved det derfor er småøerne i tilbagegang det er ulykkeligt for et danmark som også er kendetegnet ved at vi er et ørige

i europa at der er andre lande der godt kan finde ud af at lave det på en måde så der også sker en udvikling i landdistrikter og en udvikling på småøerne vil ordføreren give tilsagn om at at man vil se på

området og så drage nytte af disse erfaringer og tage dem hjem til danmark og

resten af landdistrikterne vi er meget optaget af hvordan vi skaber vækst og udvikling i hele danmark så vi ikke får et land der knækker over

også meget optaget af hvordan det går på småøerne derfor har vi også blandt andet givet ekstra penge til færgedriften vi vil selvfølgelig kigge på hvordan det er det vil

men det gør vi jo i fællesskab og jeg synes faktisk at vi gør rigtig meget på det

sin ordførertale til at

synliggøre regeringens politiske bedrifter som hun

i fru annette linds eget område sådan at hun er hjemme i tingene for hun fremhæver blandt andet togfonden

i fremtiden med den nye togplan som ordføreren siger sikrer

så meget som en sekund hurtigere fremme på

er for en forbedring som ordføreren lægger op til at pensionisten kommer til at mærke dernæst

til en ny inddeling af hvad der er landdistrikter og hvad der ikke

by hvor der sidder en socialdemokratisk borgmester

i samme liga med de samme udfordringer og derfor under den samme

ordføreren her som også kommer fra holstebro ved jo udmærket godt at holstebro by ikke er noget landdistrikt

et landdistrikt er lig med et negativt område

er det jo sådan at man har lavet en ny opgørelse

på sogneniveau så man ikke ser hele kommunen som

helhed og derfor kan man se nogle andre ting i den opgørelse der er

fik jeg så desværre ikke lejlighed til at stille spørgsmål det vil jeg så gøre til fru annette lind

om hun nogen sinde har registreret at venstre i den her periode har fremlagt en samlet landdistriktspolitik

man må bruge det ord jeg

at kalde herre thomas danielsen for en brokrøv det tror jeg slet ikke er tilladt så det vil jeg lade være med men det minder mig lidt om det

kun rejser sig og kritiserer

hvor bliver oppositionens politik af på det her område så vil jeg gerne sige at jeg da er helt sikker på

at mine medborgere i skagen får en meget kortere rejsetid når vi får elektrificeret hele

får en samlet kortere rejsetid ved at man optimerer togdriften i danmark via en togfond

til københavn er det sådan at med det nye får vi en rejsetid på tre timer i stedet for tre timer og halvtreds minutter

at man laver en samlet forbedring af togdriften i danmark

en samlet forbedring skulle være så svært for venstres ordfører at finde ud af

rejsetid og at man spilder folketingets tid med at stå at sige at der ingen forbedringer er ved at vi får elektrificeret hele tognettet i danmark er det ikke sådan at der er en samlet forbedring

er ordfører på det her område men da vores ordfører ikke er

denne redegørelse handler om de tiltag der er iværksat i regional og landdistrikterne et sammenhængende danmark tror jeg alle politiske partier ønsker sig hvordan vi så når målet

være uenige om men vi kan gøre endnu mere for at gøre det attraktivt

til statslige arbejdspladser er det ikke nogen naturlov

skal ligge i større byer faktisk er det således at region hovedstaden har ikke færre end fire og fyrre procent af de statslige job det er en klar overrepræsentation i forhold til hvor mange der bor i regionen det er ikke nok at flytte statslige arbejdspladser der i dag findes i hjertet af københavn til valby eller andre steder i hovedstadsområdet de skal fordeles i

det mener vi i dansk folkeparti der skal også skabes bedre rammebetingelser for erhvervslivet så der kan skabes nye private arbejdspladser det gælder ikke kun i landdistrikterne men i hele danmark specielt landdistriktsområderne rammes særlig hårdt for er en virksomhed dér først lukket

at få en ny til at starte der skal være styr på infrastrukturen virksomheder skal kunne komme frem og tilbage med deres varer og infrastruktur handler også om internettet det skal være hurtigt og stabilt sidstnævnte er faktisk noget som både virksomhederne og danskerne går meget op i blandt andet har undersøgelser vist at fem og halvfjerds procent af danskerne prioriterer en hurtig bredbåndsforbindelse højt når de skal flytte internettet er blevet en så integreret og naturlig del af mange danskeres hverdag i dag at udsigten til sløvt og ustabilt internet virker decideret afskrækkende

også et beslutningsforslag om fradrag for etableringsomkostninger ved tilslutning til højhastighedsforbindelse staten bør tage et større ansvar for landdistriktsområderne sidste år på bornholms folkemøde var der store problemer med at få internetadgang og det håber dansk folkeparti bliver løst med aftalen om bedre bredbånd til bornholm vi

vi tænker i dansk folkeparti at der kunne være forsyningspligt på internet på samme måde som vi kender det med el for mange virksomheder i dag er internetadgang uundværligt og hvis de ikke kan være sikre på at de har

konstant adgang til nettet ja så er der jo risiko for at de fravælger en fremtid i provinsen og på øerne der er lige lavet en ny undersøgelse

fire steder hvor det har været umuligt overhovedet at foretage opkald nemlig stevns bornholm falster samt

boligjobordningen samt nedrivningspuljen har fundet vej tilbage som en indsats som bestemt også kan hjælpe landdistriktsområderne specielt

ruiner og faldefærdige huse der skæmmer området i de smukke landdistrikter

vi også for flexboliger som præciserede weekendattesterne så helårsbeboelse kan anvendes

bolighajer som låsby svendsen som jo angiveligt ligefrem har sat det i system at købe og efterfølgende udleje boliger der knap kan siges at være egnet til boliger for mennesker

end hvad der er fysisk muligt i danmark til områder der kan være ti grader koldere end i byzonerne så har vi

al mulig grund til at antage at at lignende tiltag kunne være en succes i danmark de tiltag

nedskrivning af studiegæld forhøjet børnebidrag lavere topskat fradrag på elregningen lavere personskat i vil vi rigtig gerne

ministeren skal bare kalde så kommer vi vi er villige til

og gøre det endnu bedre

en udviklingsplan her som viser

har lavet sin egen udviklingsplan for landdistrikterne

vi er villige til at indgå i en dialog og vi er villige til at gøre det

er det ikke rigtigt

før regeringsskiftet

hvad dansk folkeparti synes

statslige arbejdspladser jeg tror også at ordføreren har læst i går

statslige arbejdspladser til struer det var rigtig mange spørgsmål ordføreren stillede på en gang

næste ordfører i rækken er ordføreren for radikale venstre herre andreas steenberg

er de samme udfordringer som hele danmark står

vores landdistrikter har tabt rigtig mange arbejdspladser inden for

vi kan også se at

og det tredje vi kan se er at

er bare større i landdistrikterne så de udfordringer vi har slår mest igennem

løse de her udfordringer i vores landdistrikter

at få ført den økonomiske politik som regeringen i samarbejde med et bredt flertal her i folketinget fører

vi skal have flere i arbejde og det er derfor

lavet reformer af en lang række overførselsindkomster og det er derfor vi sætter skatten på arbejde

vedtaget en vækstplan med meget store skattelettelser til produktionserhvervene i danmark så vi kan få produktionen tilbage til danmark

det sidste meget afgørende initiativ i regeringens politik er at løfte vores uddannelsesniveau med meget meget store investeringer det gælder selvfølgelig

vi skal have hævet bundniveauet i vores

mere når de går ud af niende klasse det er det vores skolereform handler om danmark har brug for mange af de initiativer som regeringen er i gang med at føre ud i livet og det har især landdistrikterne brug for og man kan se i den her redegørelse

en lang række konkrete specifikke tiltag som regeringen har taget over for landdistrikterne

fem hvor man kan se den lange liste af specifikke tiltag som regeringen har

bare nævne tre af de

det første er at vi har flyttet fire hundrede million

den kommunale udligningsreform

at vi får at tage et socialt ansvar skal flytte penge

landdistriktskommuner som har mistet mange private arbejdspladser og som har rigtig mange mennesker på overførselsindkomst så har vi lempet planloven med en såkaldt landdistriktsbestemmelse som giver kommunerne nogle udvidede muligheder

andre tiltag i landdistrikterne ud fra de bestemmelser der er i planloven det sidste jeg

hvor vi har øget puljen til landdistrikterne med to og halvtreds million

fra og med nu kommer der til at ske det

til de store byer det er noget som

en række aktører inden for det her område har efterlyst i mange år fordi praksis har været

at alle pengene til områdefornyelse er gået til de store byer i stedet for til landet det laver vi nu om og det tror jeg vil være med til at skabe rigtig meget i landdistrikterne så vi fører samlet set en overordnet økonomisk politik der gerne skulle løse nogle af de udfordringer der er og vi har lavet en lang række tiltag specifikt

landdistrikterne som vil give rigtig mange

en rigtig god og positiv tale

som netop kunne understøtte

var en god idé nu er natur

kommet med sin anbefaling og

nævnte landbrugets vigtighed i

spildevand og energi til netop noget af den følgeindustri der er

landbruget så vi har gjort en masse tiltag for at gavne landbruget allerede

anbefalingerne her men jeg har da lagt mærke til at den samlede regering har taget positivt imod de anbefalinger der er kommet fra den her kommission nu er

det kreditproblem der er

landbruget og at man skal støtte landbruget

godt lige høre hvad er radikales tanker og hvad er regeringens tanker

har nogle problemer det er noget med byggetilladelser de ikke kan få igennem det er restriktioner der kommer

den forbindelse regeringen tænkt sig

lidt op for de regler der hæmmer

absolut være interessant for regeringen hvis man kan få foræret

kostet rigtig mange arbejdspladser jeg kan også bekræfte at

indførte og som landbruget har været meget træt af nu er blevet afskaffet i øvrigt uden at dansk folkeparti var med i den del af vækstplanen så vidt

vi har lyttet rigtig meget til landbruget og indført rigtig mange tiltag som

natur og landbrugskommissionen

jeg da noteret mig at at to ministre på vegne af regeringen har kvitteret

anbefalinger der er kommet dér og det regner jeg med at man

der er miljøregler og der er naturfredningsforeninger der kommer på tværs af det hele

tager tre år det var jo et skridt i den rigtige retning

landbruget kan føle at de bliver hjulpet hvis nu de får lov til at udvide

der sagde at det var blevet væsentlig bedre

den ventetid i forhold til de sidste ti år så

tilfældet dengang vi havde

sagen er den som ordføreren var lidt inde på at

har lyttet til landbruget i ti år kørte man landbruget fuldstændig over den her regering tog

nedsætte en natur og landbrugskommission og man har kvitteret for alle

er det jo at de mange arbejdspladser kommer og så tror jeg også godt

lige høre er det ikke sådan at det var den tidligere regering der

det er ens egen regering der for halvandet år siden afskaffede

så står her og spørger hvad den nye regering har tænkt sig

fulgt debatten om de anbefalinger

er det jo bare at få sat sig ned omkring det bord og

via landbrugsloven l ni og tredive hed

nedlagde fiskeribanken og afskaffede ordningen for yngre fiskere at man så har fortrudt det ligesom lastbilafgiften fedtafgiften og randzonerne og jeg skal give dig skal

kort tid efter at man selv har afskaffet noget

klandre os for ikke at have gennemført det man selv har afskaffet det må da være

den skulle fjernes selv om man selv havde indført den var det samme med fedtskatten så

jeg er fuldstændig enig i at venstre har været rigtig gode til lige pludselig at være imod rigtig mange ting som

hvem der gør mest og hvem der har gjort mindst men

mener ordføreren at de er ligeligt fordelt over hele landet eller om det godt kan gøres

er hovedstad har mange statslige arbejdspladser fordi

selvfølgelig ligger mange ministerier og også den bygning vi står i nu er placeret herovre

regeringen har nedlagt nogle statslige arbejdspladser

man skal huske på at vi overtog et sparekrav

uden for københavn men vi har netop

implementere den besparelse på en måde så

her i københavn så jeg synes netop at vi har sørget for at

lukke statslige arbejdspladser uden for københavn men det var

ude i vores landdistriktsområder

sørgede for at indføre en besparelse på den statslige

jeg mener at det er urealistisk at tro at man kunne gennemføre en så stor besparelse uden at fyre nogen også uden

herre lars løkke rasmussen som statsminister

jo spares endnu mere i den statslige administration så

debatten kommer til at handle om hvordan man så har tænkt sig

det kommer til at handle om hvordan man kan undgå at lukke endnu flere arbejdspladser uden for københavn

vores land det gælder også i landområderne og i som nogle er begyndt at

det er et faktum at de fleste af de områder hvor der er brug for bedre forhold i den her forbindelse

natur som mange udlændinge misunder os men for det første

er det retfærdigt over for borgerne at vi arbejder på at forbedre forholdene i disse landområder

har vi også som samfund en interesse i at vi som befolkning

og arbejder i alle dele af landet det skaber simpelt hen massevis af problemer

mangel på plads til boliger og erhverv problemer med forurening

hensigtsmæssigt

synes jeg i øvrigt det er spændende at læse i redegørelsen som vi diskuterer i dag at antallet af beboere i landdistrikter i nærheden af de store byer er stigende de her landområder

er en flot liste over de initiativer som regeringen har taget for at forbedre forholdene i landdistrikter og yderområder

nogle af eksemplerne er en mere retfærdig kommunal udligning som

ny planlovgivning der

i landområderne afsættelse af to hundrede og fem og tyve million kroner til bedre kollektiv trafik i yderområderne

nye busruter flere penge til kystbeskyttelse og oprensning på den jyske vestkyst bedre mulighed for at sætte ind mod boligspekulanter i

bedre muligheder for at skaffe kapital til små og mellemstore virksomheder og så videre og så videre alt sammen som sagt

og jeg håber at der nu er plads

nævne nogle små og store ideer

meget af debatten her i folketingssalen handler om hvad regeringen vil gøre og det er også fuldt ud forståeligt at det er sådan men jeg mener at det hvis folkestyret

den demokratiske debat skal give mening så

være tilladt at nævne nogle ideer som man kan overveje i fremtiden

af i regeringen redegørelsen viser at der er en tilbagegang i beboertallet på en del af de mindre øer det gælder for eksempel også en ø som samsø hvor der i nitten

syv og halvfems var fire tusind fire hundrede indbyggere det er siden altså i løbet af seksten år faldet med seks hundrede sådan at der i dag per første april to tusind og tretten kun bor

hundrede mennesker på samsø det er en meget stor tilbagegang

kunne det være utrolig spændende hvis der på den ene eller den anden måde kunne oprettes en pendlerfærgerute mellem samsø og århus jeg er sikker på at det ville gøre det meget mere tillokkende for folk at bosætte sig på samsø og det skyldes jo ikke mindst at også samsø har en fantastisk natur

samsø rummer alle de naturtyper der er i hele jylland men bare i miniatureudgave

at hvis der var sådan en pendlerrute mellem århus og samsø så ville en del østjyder benytte sig af den og

pegede for eksempel på at det kunne være en idé

skulle have kalket sin jord og fragtet en lastbil med med kalk

og som de sagde den landmand der bor et andet sted nemlig på fastlandet har jo ikke en færgebillet der skal lægges oven i prisen på

i forbindelse med færgetaksterne hvor der i forvejen blev givet tilskud

om det måske kunne lade sig gøre med nogle initiativer at få flere af de her kinesiske og japanske turister til også at besøge andre områder i danmark

hvad med djursland hvad med nordjylland jeg tror at

gæster fra asien

møde nogle helt andre miljøer

med naturen men også med boligmiljøerne hvoraf nogle

dem som de kender fra deres hjemlande

også meget anderledes end dem som man kan byde på her i københavn men det kræver selvfølgelig

de her grupper fra de lande jeg har nævnt

noget nemt måske en to dagestur som er ligetil

jeg springer igen

hvis der skal skabes flere job

firmaer ud over den arbejdsplads som ejeren selv har så man måske kommer op på to eller på ti medarbejdere så tror jeg at der er brug for øget rådgivning til dem der har de her firmaer det er et andet område hvor jeg mener at man

sætte ind med en bedre indsats jeg har også hørt en idé fra nogen der kommer fra et

gøre innovation og entreprenørskab til en del af undervisningen i hvert fald sådan i en overskriftsform

til måske at vende tilbage til det område som de kommer fra og starte deres egen virksomhed sagen er jo den at når de unge flytter fra et område for at tage en erhvervsuddannelse et andet sted fordi den ikke er i det lokalområde hvor de bor sker der tit det

tilbage men hvis der var flere der fik blod på tanden med hensyn til det at starte deres eget firma så kunne det måske

i en del landdistrikter jeg vil slutte af med at sige at

vandkantsdanmark

brug for praktiserende læger noget af det som den aktuelle strid mellem regionerne og de praktiserende læger drejer sig om er jo lige præcis

sikre læger til disse yderområder

et projekt der har et særdeles godt formål af hensyn til befolkningen i de områder

er stor interesse for hvad regeringen vil gøre og det er jo fuldt forståeligt at det er sådan men jeg sagde også og det vil jeg gerne gentage at jeg mener at hvis demokratiet

også være plads til at man kan nævne

af hensyn til den demokratiske debat mener jeg

jeg ved ikke om det er første gang

hvordan men hvordan vil ordføreren så

sfs ideer kommer ud og bliver ført ud i livet og

jeg har tilkendegivet og som sf også har tilkendegivet før

at vi mener at det kunne være en god idé med sådan en pendlerfærgerute mellem aarhus og samsø det kan jo laves på forskellige måder

som jo set med samfundsmæssige øjne vil være det bedste

en anden mulighed er selvfølgelig at man skulle overveje om der

bruges nogle offentlige penge på det

det at jeg kan sige at det er det som vi så foreslår men jeg vil da også nævne at man taler meget om at der skal være et samarbejdende folkestyre herinde og hvis det skal give mening

må det også være sådan at vi kan diskutere

fra dansk folkepartis side hvad man mener om

mest fornuftige af dem har enhedslisten været med til at gennemføre jeg skal da ikke lægge skjul på at vi også

på mere i den retning det er netop sådan at det når vi står i

rigtig afgørende især for udkantsområderne for landdistrikterne at man har et stærkt samfund

kan blive afbødet så meget som muligt hvis kommunerne havde haft større råderum og det viser lidt om hvordan den generelle politik slår igennem i

hvis man ikke havde haft budgetlov og andet uvæsen

havde der været tredivetusind flere kommunale arbejdspladser og det ville jo have

situationen i landdistrikterne enhedslisten

var med til at sikre fire hundrede million kroner til de svageste kommuner den såkaldte robin hood aftale

byfornyelsen på landet er et andet godt eksempel

vi medvirkede til at føre flere byfornyelsesmidler

de landsdækkende medier har vestervig været på tapetet her nogle gange vestervig er jo en af de

vende udviklingen men det er også klart at hvis ikke der er nogen ordninger som understøtter

altså heller ikke noget særlig vækst i vækstplanen men her har regeringen og de borgerlige altså prioriteret skattenedsættelser til de bedst aflagte selskaber og det skaber ikke job

den kan vi isoleret set godt støtte

den kollektive trafik som jo har været noget

på banen ja det var en munterhed

inddraget i debatten indtil nu

jo sådan at den i allerhøjeste grad vil komme

vejle og holstebro hvor venstres landdistriktsordfører er bosiddende vil blive elektricificeret og

at elektriske tog altså kører hurtigere end dieseltog og der vil sammenlagt sammenlagt blive halvtreds minutters gevinst det vil være noget der virkelig kan mærkes

låsby svendsen loven er et andet godt eksempel vendt mod dem der spekulerer i udlejning af elendige rønner den fik også vores støtte

huslejenævnene i de kommuner har færre muligheder i værktøjskassen til at gøre noget ved udlejere som ikke er ansvarlige

gjort noget ved når lejeloven skal revideres og så bør man i den sammenhæng også

gøre boligkommissioner obligatoriske

fra landdistrikterne skyldes det utvivlsomt manglen på job

befolkningen har det lidt med at flytte derhen hvor arbejdet er

arbejdet er helt grundlæggende for befolkningens valg af steder at bo den finanskrise som hærger

har jo skabt utryghed i mange dele af landet og derfor er en generel politik der imødegår krisen gennem et stærkt samfundsfællesskab nøglen til en god fremtid for landdistrikterne

at min taletid er ved at være udløbet

for denne redegørelse og sige

er et afsæt til at gøre en helhjertet indsats for de dele af danmark som vi ved har det svært

en god redegørelse

ministeren hvad der er tanken

at denne minister ikke har overdænget folketinget med lovforslag vi mener sådan set at vi har regler og love nok så skulle ministeren

de første til at rose og skulle ministeren tage et par stykker med fra andre ministre

vi såmænd også gerne rose for det

gennem ret mange år har været hård ved de her områder den tidligere regering skabte verdens største offentlige sektor

arbejdspladser røg ud af danmark

arbejdspladser der fandtes i de områder vi taler om der har det svært

og det var ikke nogen hjælp at denne regering startede med at indføre for fem milliard kroner ekstra skatter og afgifter det var ikke nogen hjælp det var heller ikke nogen hjælp at den borgerlige side af salen hjalp denne regering med at lave et energiforlig

det var ikke nogen hjælp

man nødt til at tænke i helheder sådan at den politik man fører rent faktisk gavner disse områder

det får mig frem til at pege på at

man nu lige får den ene eller den anden procentdel placeret et eller andet sted for os er det rigtige arbejdspladser der afgør om mennesker vil bo i landområder altså placere sig et sted

der er så mange der vælger at bo der

og udbygge vi skal minde hinanden om at de mennesker

bor i landdistrikter faktisk er ildsjæle nogle vil vide at det sådan set er

at grundlaget for vores frivillige foreningsarbejde i danmark er skabt

andelsbevægelser forsamlingshuse idrætsforeninger

værd at være der det er altså ildsjæle der godt kan tage hånd om egen situation dem skal vi understøtte og det gør man altså ikke ved skatter og afgifter og ubalance mellem den offentlige

tage fat på også for ministeren når vi taler om regeldanmark der er masser af begrænsninger som især rammer landbruget har været nævnt og

i udvalget haft foretræde af folk der kunne pege på strandbeskyttelseslinjer ja vi kunne

forfædres tid havde hverken

vi har lavet et regeldanmark der gør

er vedkommende det betyder noget for mennesker om vi kan få skabt nogle situationer hvor

sænkning af afgifter på privatbilisme ville være en helt anden sag

kan ikke leve og indrette sig uden

en eller to biler sådan er det og derfor

kan altså ikke bo ude i hverken vandkantsdanmark eller udkantsdanmark uden at have en

betyder noget for mennesker og ikke en række småhjørner som vi har

noget rigtig landvinding derfor vil jeg gerne sige til ministeren

afgiftsområdet det er regeldanmark og det er at

en dag opleve selv fra dem der kritiserer fra højre side i salen

bare sige at det er en fin redegørelse der ligger nu den har været længe ventet og efterlyst nu er den her

at vi med den her nye redegørelse får et rigtig godt udgangspunkt for en god og konstruktiv

radikale sf enhedslisten og sidst men ikke mindst liberal alliance for en god og konstruktiv tone vi

men jeg vil også godt sige at politisk samtale er dialog

respekt for hinandens synspunkter og det handler også om at vi kan have forskellige opfattelser

fremfører de synspunkter som venstre har vil jeg

jeg i mine femten år i folketinget aldrig

aldrig oplevet en sådan tone og jeg synes egentlig ikke det er venstre

sige at det er utilstedeligt kalde det varm luft jeg har bare skrevet en række af de her fyndord

uanset hvad vi måtte have synspunkter hvor uenige vi kan være prøver at holde en ordentlig tone

der var mange tilhørere på det tidspunkt jeg tror man tager afstand fra den slags mudderkastning og jeg tror ikke vælgerne bryder sig om

og have forskellige synspunkter

nedgøre redegørelsen på synspunkterne i den

jeg aldrig oplevet jeg har taget rigtig mange debatter i folketingssalen i de her mange år

oplevet en sådan tone fra en ordfører selv mine egne døtre

den slags udtryk nå

og jeg synes den er et godt udgangspunkt for debatten i de her år oplever vi en demografisk og økonomisk udvikling som ikke

på samme måde alle steder i landet jeg synes derfor det er vigtigt at vi har en konstruktiv debat om at skabe de bedst mulige rammevilkår i hele landet at skabe et danmark der hænger sammen

opfatter jeg jo også det engagement som

som et udtryk for at vi gerne vil

at befolkningen flytter fra de tyndt befolkede landdistrikter mod de største byer

bosætningstvang i danmark vi kan ikke tvinge nogen til at blive hvor de er og der er ikke noget nyt i det

i mange år men billedet synes jeg nuanceres

sondre mellem de tyndtbefolkede landdistrikter der ligger tæt på de store byer og dem der ligger længere væk det gør den nye områdeafgrænsning i redegørelsen og det afslører jo så i virkeligheden at landdistrikterne længere væk fra de største byer gennemsnitligt oplever en forholdsvis stor befolkningstilbagegang landdistrikterne tæt på de større byer oplever derimod en betragtelig befolkningsfremgang så vil nogle sige jamen er der noget nyt i det det er da logik for perlehøns minister men det er måske alligevel sådan at tidligere redegørelser faktisk ikke har kunnet give os vished for den her konklusion

i byområder længere væk fra de større byer

det gennemsnitlige billede af landdistrikterne

nuanceres det har været en del af det som herre thomas danielsen forsøgte at latterliggøre nemlig den visionsgruppe hvori der var en række mennesker med forskellig tilgang som gav et bud på deres vision

at det er rådne bananer og ruiner og socialnomader det hele bestemt ikke

findes ud over hele landet

også de steder hvor der er længere til en større by de positive eksempler skal vi selvfølgelig fremhæve vi skal også prøve at lære af dem og samtidig skal de minde os om at der ikke altid kan sættes lighedstegn mellem landdistrikter og problemer det er der ingen grund til jeg mener det er stigmatiserende og det kommer ikke nogen til gavn og slet ikke landdistrikterne

at landdistrikterne tæt på de større byer gennemsnitligt bedre end dem der ligger længere væk det gælder også

indkomstniveau og det gælder søreme også til beskæftigelse

er beskæftigelsesfrekvensen faktisk høj i landdistrikterne det er et billede som jeg kan genkende fra mine mange tur rundt i de danske landdistrikter og

kaldte det det er engagerede borgere som arbejder hårdt og som gør en forskel

arbejdspladser i landdistrikterne er faldende særlig i områder længere væk fra de større byer jeg tror at det var herre lars dohn

at arbejdspladserne flytter fra landdistrikterne og hertil kommer at erhvervsstrukturen i landdistrikterne og yderområderne udgør en udfordring for os alle sammen i lyset af den strukturelle udvikling

i redegørelsen vil jeg også gerne knytte en særskilt kommentar til udviklingen på de danske småøer i år har vi fået et langt mere fyldestgørende billede af situationen på øerne end det har været tilfældet i de tidligere redegørelser

larsen desværre gået men han går

i øerne og vi har altid en god dialog om det her men vi må også erkende

der er muligheder der er potentiale og der er også optimisme øerne er jo en central del af den danske natur den danske kultur

tage del i den unikke natur og kultur når vi bevæger os ud i landet som turister det må vi ikke glemme mit budskab

skal være at mens der er udfordringer på de små øer og

må det ikke være anledning til at vi bare giver op tværtimod skal det være anledning til at fokusere på de positive ting og tage det som afsæt for at komme videre vi ved at folk flytter

de større byer men på trods af det er der grund til optimisme jeg er slet ikke i tvivl om efter det

at der er et utal af inspirerende ting der sker i landdistrikterne

de sker i mange forskellige dele af landet der findes rigtig mange virkelystne og engagerede ihærdige mennesker som insisterer på et liv i landdistrikterne og i de ydre egne af landet eller på en af de små øer vi hverken kan eller skal modsætte os bevægelsen fra land mod by men vi skal understøtte de her mennesker der gør en forskel vi skal lytte til dem

rammevilkår som gør bosætning attraktivt i hele landet kun på den måde kan vi skabe et danmark der hænger sammen derfor er jeg også meget tilfreds med de mange initiativer som vi har haft lejlighed til at gennemføre med forskellige partier

vi står over for udfordringer i landdistrikterne det er der ingen tvivl om

de større byer en anden udfordring er den økonomiske krise som også har ramt rigtig mange landdistrikter hårdt de store udfordringer ændrer jo ikke på at vi har en ambitiøs målsætning i regeringen om et danmark der hænger sammen i det sidste

år har vi i regeringen iværksat en lang række initiativer til gavn for danmarks landdistrikter

centrale udfordringer og initiativer der gør det muligt at udnytte de mange muligheder og ressourcer der findes i landdistrikterne listen over regeringens initiativer initiativer er oplistet i redegørelsen

som giver helt nye muligheder for at starte virksomheder og udvide de eksisterende virksomheder der er lavet en justering af den kommunale udligning så den i højere grad afspejler forholdene i kommunerne og i land og yderkommunerne der er indgået en aftale om at afsætte en pulje til nedrivning og istandsættelse af dårlige boliger på landet samlet set er det fire hundrede million

kombineret med de to gange fem og halvfjerds million kr vi har reserveret af byfornyelsesmidlerne giver det fem

den kommunale medfinansiering kommer vi faktisk op på en aktivitet her på ni hundrede million kroner i landdistrikterne det vil jeg gerne kvittere for også de partier der var med

vækstpakken de her ting giver altså som sagt bedre rammevilkår for kommunerne

bedre infrastruktur vi gør det både på det digitale område og på det fysiske område en række udvalgte områder vil frem mod to tusind og femten få bedre mobilt bredbånd og på bornholm har vi sikret en helt særlig indsats med tres million kroner

med til at binde danmark sammen det vil også komme landdistrikterne til gode og det vil være med til at fastholde arbejdspladserne i landdistrikterne og det afgørende er jo at sætte fokus på jobskabelse og erhvervsudvikling det synes jeg også afspejler sig i vækstplan dk hvor vi blandt andet har aftalt lavere afgifter på øl og sodavand lad mig nu dvæle lidt ved det

huske at venstre jo faktisk var meget meget optaget af den diskussion i

men jeg har da i hvert fald været i samråd hvor venstre er gået vældig meget op i den del så det undrer mig at landdistriktsordføreren gør grin med den slags ting jeg synes faktisk at det er rimeligt nok at det

vi har også øget fradraget for hotelmoms fra halvtreds procent til fem og halvfjerds procent

og på emballage vi har annulleret kørselsafgifterne på lastbilerne og det er jo ting som har en kæmpe betydning i landdistrikterne og yderområderne når jeg har har været ude og rundt i landdistrikterne har jeg selv på de små mejerier og på mindre virksomheder og ude i detailhandelen hørt om hvad den tidligere regerings kørselsafgift ville betyde derfor var det med i vækstpakken

trafikministeren

byfornyelsespuljen så selvfølgelig er det en samlet regering som fremlægger de her ting så vil jeg fremhæve kreditpakken fra november to tusind og tolv som især styrker de små og mellemstore virksomheder og deres finansieringsmuligheder

jeg godt fremhæve at vi har gennemført en ændring af boligreguleringsloven som præciserer at kommunerne har mulighed for at tillade at helårsboliger benyttes til fritidsformål og senere kan vende tilbage og

her fleksboliger jo kommet med i boligjobordningen som en række borgmestre har bedt om og sommerhusene kom

kæmpet for det jeg vil gerne kvittere for den indsats der blev gjort da man lavede vækstplanen for den del af det derudover er det rigtigt hvad flere ordførere har sagt vi har gennemført en ændring af lejeloven så kommunerne får langt bedre muligheder for at modvirke spekulativ udlejning af meget dårlige boliger så jeg synes ikke det er så ringe som

mikkelsen vil jeg sige at den dag man holder op med at have ambitioner om at udvikle sin politik

at gøre vilkårene bedre i danmark tror jeg man skal stoppe i

er meget væsentligt at vi hele tiden fokuserer på at skabe udvikling så

politiske mål og redskaber vi skal have men men samlet set tror jeg det er helt afgørende

tak for en god debat tak for nogle spændende synspunkter

om at få min skriftlige redegørelse til debat er det også for at få lejlighed til at vi i fællesskab kan sætte fokus på de udfordringer

er i vores landdistrikter og som uden tvivl vil præge diskussionen

i udvalg her i folketinget men også udeomkring

at ministeren nedsatte den her visionsgruppe

det skulle føre til politisk handling

taget i landstingssalen hvis det var det

at oppositionen taler grimt om landdistrikterne det mener jeg bestemt ikke vi gør det mener jeg bestemt

meget realistiske og siger at vi har nogle udfordringer på det her område

også i forhold til det ministeren lige har sendt ud nu her overskriften

i den offentlige debat bliver der ofte sat lighedstegn mellem landdistrikter og problemer

rådne bananer og alt muligt andet det

jeg tror bare på at vi skal ændre tonen omkring landdistrikterne

fokusere på de gode resultater ved at fremhæve

der er rigtig mange steder hvor det fungerer men det betyder selvfølgelig

kan fokusere på udfordringerne

og bonderøven og de andre der var med har lavet et rigtig godt stykke arbejde

vil der være landsbyer som er væk jeg tror bare ikke på

skal væk for det er helt afhængigt af det ægte engagement det vi så også sagde

fokusere på de lokale ressourcer og så er det vigtigt at vi understøtter rammevilkårene for

de samme konklusioner som de gjorde i deres arbejde men det var uafhængigt af det vi gjorde det skabte en masse opmærksomhed om landdistrikterne men positiv opmærksomhed så jeg synes

ministeren hvad ministeren

det og vil ministeren imødekomme sfs

at det er oppositionen der prøver at tale landdistrikterne ned i et sort hul

er dansk folkeparti meget interesseret i landdistrikterne og er meget villige til

ministeren skulle få lyst til at lave en en overordnet handlingsplan på det her område

bruge i de videre debatter og diskussioner

mennesker som ikke på den måde er politisk aktive som

har skabt sig en tilværelse på godt og ondt i landdistrikterne

har et stort brændende og varmt engagement for det

har jeg kvitteret for dansk folkepartis engagement jeg synes faktisk at

jeg tror at fru karina adsbøl også må anerkende

den måde vi hørte venstres landdistriktsordfører gå til det på

vi må sige at en stor del af oppositionen det største parti

med de statslige arbejdspladser

enhedslisten at lave en aftale med regeringen om at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe

muligheden for at etablere statslige arbejdspladser i ly af den nye teknologi

distancearbejde og så videre det er ikke nævnt heri jeg

om ministeren vil bekræfte at det ikke betyder at den ikke bliver

de initiativer vi har taget i fællesskab så så det må vi se om vi kan få

vi når ikke at få den med i næste års redegørelse men jeg kan bekræfte at den er oprettet og

det tror jeg nu nok var mere spild af folketingets tid lad det nu ligge for så vidt er jeg enig med ministeren i at vi skal have en saglig debatform

faldet over et enkelt element i

under regeringens initiativer at

ministeren har været inde på det men jeg synes ikke ministeren kommer ind på den ændring af planloven der lå i at man jo tidligere havde ni og tyve kommuner hvor man kunne bygge i det der hedder kystnærhedszonen altså fra tre hundrede

uden særlig begrundelse det ændrede den her regering til at nu skulle der være en særlig begrundelse for at man kunne bygge i det her område

venstre og konservative

vi sagde både før under og efter debatten og også før under og efter valget at vi ville ændre på det her det jeg så glæder mig

partifælle fra fyn carsten abild

i de tomme bygninger der er på landet han var vældig glad for det og jeg må

jeg har været vældig inspireret af den måde herre carsten abild arbejder på

jeg har bestemt et godt samarbejde med mange venstremænd så det var ikke derfor i forhold til kystnærhedszonen

til en planlægningszone det er ikke en

noget der fremmer initiativet i landområderne sfs ordfører sagde

problemet er det kan vi jo se i nordjylland at turismen jo falder

fordi vi har en planlov der opretholder et niveau

disse kystbyer og baglandet heller ikke har

ajour med dagens udvikling det er et problem og det vil

gamle smukke byggeri man kan tage et eksempel som svinkløv badehotel

haft den planlovgivning vi har i dag i nitten fem og tyve så var der ingen der kunne glæde sig over synet af det smukke svinkløv badehotel det er udelukket nu i kystzonen men det er næsten også udelukket i kystnærhedszonen inde bagved jeg vil henstille at ministeren gør noget ved de her regler

enig med ministeren der måske var del af den planlovgivningsændring som var ok for landdistrikterne men lige nøjagtig det her omkring kystnærhedszonen

men det kan vi jo tage en lang diskussion om på et tidspunkt og herre

omkring turisme som om ikke ret længe

vigtigt og rigtigt at vi får fokus på det for den allerstørste del af vores turistindtægter

sommerhusene ligger over otte milliard kroner kommer faktisk i indtægt derfra jeg tror vi skal have koordineret samarbejdet og solgt varen langt bedre end vi gør og så har vi

kom af sig selv så her har vi en kæmpe udfordring med i fællesskab synes jeg

så ikke sige at jeg glæder mig over at landdistriktsbestemmelsen

landsby eller et område hvor der er en tilbagegang i bosætningen eller væksten så kan man faktisk bruge landdistriktsbestemmelsen også

kystnærhedszonen er jo ikke en forbudszone

at jeg brugte ordet utilstedeligt jeg skal beklage hvis det ikke er ord som en varmemester har lagt øre til før

var at regeringen ikke ønskede at høre udvalget for landdistrikter og øer

arbejde ordentligt med

landdistrikterne det er faktisk noget som jeg finder utilstedeligt og bliver stødt

ét eksempel på at vi taler ned

samtlige partier for kun at have gode intentioner for landdistrikterne så vil herre carsten hansen ikke nu hvor han har sendt

selv kan tænke en tanke jeg tror vi kan finde det i folketingets referat jeg har skrevet det direkte ned når man kalder vores indsats for pinlig og en skændsel så er vi nede på et niveau som jeg ikke bryder mig om om nu vil jeg

jeg nævnt det bare for at nuancere det og det var det herre thomas danielsen sagde i sin ordførertale jeg mener ikke det er en folketingspolitiker værdigt at debattere på den måde og jeg mener ikke det er værdigt

største parti i det her folketing at have en ordfører der opfører sig sådan

nogle af de forskellige tiltag vi har gjort en række af tiltagene

i vækstpakken sammen med venstre

jeg mener bare vi har fuld fokus på rammevilkårene så kan venstre jo fremlægge en plan

om at nye statslige arbejdspladser skal lægges i landdistrikterne hvor er den plan der skal give vækst og arbejdspladser i landdistrikterne

vi og landdistrikterne ønsker at regeringen selv

landdistriktsområdet her og komme med den samlede plan

ministeren beklager

debatten i dag vælger vores landdistriktsminister

landdistrikterne venstre som nok er et af de

som brænder allermest for landdistrikterne så jeg vil bare gerne have landdistriktsministeren til at svare helt klart og tydeligt

og så videre jeg mener at hele ordførertalen var en

turisme der er kystsikring da helt afgørende jeg har set de steder hvor sommerhusene

at grænsehandelen betyder rigtig rigtig meget hvor hvor jeg har hørt venstres ordfører nærmest tale grænsehandelen og de initiativer nederst

hørt venstres ordfører sige at togfonden dk ikke ville hjælpe folk i landdistrikterne jeg tror samtlige ordførere her har redegjort for at det fra herre thomas danielsens hjemby

det betyder da rigtig meget for landdistrikterne omkring holstebro sådan oplever jeg at venstre forsøger at uden selv at komme med rigtige bud på hvad man vil